der er først en begrundelse fra ordføreren for forespørgerne herre kenneth kristensen berth dansk folkeparti værsgo

set allerede konsekvenserne af det selv om tyrkiet endnu mangler at opfylde syv krav for at opnå visumfritagelse

kommissionen alligevel i sin fremskridtsrapport fra maj måned at man ser igennem fingre hermed og altså giver visumfrihed til tyrkiet per første juli

nogle fuldstændig ligegyldige krav der mangler at blive

en operativ samarbejdsaftale med europol at tilbyde juridisk samarbejde om kriminalsager til alle eu medlemsstater at tilpasse den tyrkiske terrorlovgivning og retspraksis til de gældende eu standarder så de for eksempel ikke kan bruges til at forfølge

kommissionen i fremskridtsrapporten har erklæret en række krav for opfyldt selv om de faktisk ikke er det for eksempel mener kommissionen jo at tyrkiet har skredet tilfredsstillende ind over for korruptionsbekæmpelse

offentlige myndigheder der behandler visumanmodninger og at der nu foregår en systematisk indberetning

af stjålne pas til interpol selv om der altså kan

meget store spørgsmålstegn ved det jeg har noteret mig at regeringen i europaudvalget har meddelt at regeringen ikke på det foreliggende grundlag kan støtte en visumfritagelse for tyrkiske statsborgere før alle kravene er opfyldt

før alle de her krav er opfyldt og det kan jo åbenbart gå hurtigt at dømme efter det der er sket den sidste halvanden måneds tid vi synes i hvert fald fra dansk

det er meget væsentligt at få belyst hvad det er for konsekvenser som visumfritagelse for tyrkiske borgere vil have for danmark og danskerne

flygtninge og migrationskrise som vi er i men lad mig først give en status på den aktuelle flygtninge og migrationsstrøm til europa for tilstrømningen er faldet over de seneste uger og det er selvfølgelig meget positivt tilstrømningen fra tyrkiet til grækenland er faldet fra omkring halvtredstusind personer

ugen da tilstrømningen var på sit højeste til omkring fire hundrede personer

femte til den ellevte maj faldet skyldes blandt andet lukningen af grænsen mellem makedonien og grækenland og faldet skal nok også tilskrives eu tyrkiet erklæringen fra den attende marts som vi drøfter her i dag selv om indrejsetallet fra tyrkiet til grækenland er faldet er presset på de ydre grænser fortsat

jeg tror at man kan lave en politisk aftale med tyrkiet den ene dag og så forvente at der er fuldstændig styr på flygtninge og

som vi fra regeringens side har understreget igen og igen lad mig så vende mig til spørgsmålet om visumfrihed for tyrkiske statsborgere visumfrihed er som bekendt et af elementerne i eu tyrkiet erklæringen fra den attende marts spørgsmålet om visumfrihed til tyrkiske statsborgere

imidlertid ikke en ny diskussion det spørgsmål har været diskuteret lige siden to tusind og tretten i december to tusind og tretten blev den handlingsplan som tyrkiet skal opfylde for at opnå visumfrihed nemlig forelagt af

som jeg tror det mange bekendt to og halvfjerds krav som tyrkiet skal leve op til for at opnå visumfrihed i forbindelse med mødet den attende marts mellem eus stats og regeringschefer og tyrkiet blev der opnået enighed om

søge at fremskynde arbejdet med handlingsplanen fra to tusind og tretten således at visumpligten for tyrkiske statsborgere kan ophæves inden udgangen af juni to tusind og seksten visumfrihed for tyrkiske statsborgere kan måske lyde som en høj pris at betale for tyrkiets samarbejde

indvandring til eu men det er vigtigt at forstå at der er tale om en langvarig proces som

indledt i to tusind og tretten og at man med eu tyrkiet erklæringen alene giver tyrkiet mulighed for at opfylde de to og halvfjerds krav og dermed opnå

visumfrihed som man vil opnå fire måneder tidligere end oprindelig forudsat i handlingsplanen fra to tusind og tretten der er

eu tyrkiet erklæringen blevet slækket på de krav som tyrkiet skal leve op til før der gives visumfrihed til tyrkiske statsborgere der er således alene tale om at fremskynde en proces som allerede er i gang selvfølgelig

mod at tyrkiet opfylder alle kravene i handlingsplanen det er ikke unormalt at eu indgår aftaler om visumfrihed med lande uden for eu der findes i den forbindelse en såkaldt suspensionsmekanisme i eus visumregler der gør det muligt at suspendere en

visumfriheden for et bestemt land fører til en meget stor stigning i antallet af asylansøgere fra netop dette land for så vidt angår tyrkiet er der parallelt med forslaget om visumfrihed

gøre suspensionsmekanismen i eus visumregler endnu mere effektiv visumfrihed for tyrkiet udgør et væsentligt element i det samlede engagement

tyrkiet men regeringen har hele tiden haft den holdning at et forslag om visumfrihed for tyrkiske statsborgere ikke kan støttes før betingelserne

regeringen vil arbejde for at suspensionsmekanismen styrkes så eventuel visumfrihed for tyrkiske statsborgere kan suspenderes hurtigere og i et videre omfang hvis der sker misbrug spørgsmålet om visumfrihed for tyrkiet skal i sagens natur ses i sammenhæng med resten af eu tyrkiet erklæringen fra den attende marts det gælder navnlig eus mulighed for at tilbageføre alle irregulære migranter der måtte være ankommet til

og så selvfølgelig

sende dem tilbage til tyrkiet og det gælder tyrkiets forpligtelse til at tage alle nødvendige skridt for at forhindre at nye illegale ruter opstår fra tyrkiet til eu som en del af eu tyrkiet erklæringen skal alle irregulære migranter som ankommer til de græske øer fra tyrkiet fra og med den tyvende marts her i år sendes tilbage til tyrkiet eu vil så for hver syrisk statsborger der sendes tilbage til tyrkiet genbosætte en syrisk flygtning med ophold i tyrkiet

afgørende at tilbagesendelserne til tyrkiet sker i fuld overensstemmelse med eu retten og folkeretten

også være realistiske der er en risiko for at aftalen i længden viser sig vanskelig

gennemføre en forudsætning for at sikre fortsat tyrkisk vilje til at samarbejde om bekæmpelse af ulovlig indvandring i eu er at der gøres fremskridt i forhold til gennemførelsen af alle elementer i erklæringen det gælder også fremskyndelse af forhandlingerne

visumfrihed til tyrkiet men tyrkiet skal selvfølgelig leve op til sin del af aftalen og visumfrihed for tyrkiske statsborgere kan

tyrkiet i tilfælde af at tyrkiet ikke opnår den her visumfritagelse fra den første juli

fortsætte med at tage imod illegale immigranter der havner på de græske øer det

da tage som udgangspunkt når man har set de udtalelser som den tyrkiske præsident

og hvad er det så egentlig den her aftale er værd ja det må man jo spørge sig selv

jeg ganske sikker på at der er mange danskere der gør det gør i øvrigt også den tidligere

som har kaldt aftalen og nu citerer

det må man sige trods alt er nogle kraftige udtalelser fra

sådan set godt selv om de blev ganske sparsomt belyst af ministeren

i hvert fald fire store problemer med at give

sådan at når der indføres visumfrihed

er der de facto ikke længere nogen tilbundsgående kontrol med den person der agter at rejse ind i danmark vedkommende bliver først mødt ved grænsen det vil sige at hvis man er terrorist og dem er der jo nogle stykker af i tyrkiet at dømme efter det antal bombesprængninger som vi har været vidne til i den senere tid så kan man nu hvis man er udstyret med tyrkisk pas uden videre rejse ind i danmark dertil kommer jo at der er

ganske udbredt korruption i tyrkiet og også sympati for radikal islam som medfører at

set heller ikke er helt utænkeligt at der er nogle i de tyrkiske offentlige myndigheder der vil bistå med at udstede pas på forkert grundlag til sådan en person

har vi også det problem at de danske asylmyndigheder ikke anerkender at tyrkiet er et sikkert land

med den nuværende udvikling i tyrkiet med stadig større stridigheder mellem kurdere og tyrkere

må man jo forvente at en visumliberalisering vil medføre at flere tyrkiske statsborgere vil rejse frit ind i danmark med det formål

reglerne om familiesammenføring hvor det fremgår

at hvis man har størst samlet tilknytning til danmark så kan man opnå ret til

hvis man kan rejse visumfrit ind i danmark og forblive her i op til halvfems dage ad gangen så kan man faktisk ganske hurtigt opbygge en tilknytning til danmark for det fjerde

tre hundrede og atten sigtelser for ulovligt ophold og det tal var så steget til ni hundrede og en og firs i to tusind og tretten

det så for en nationalitet der lå helt i top i forhold til ulovligt ophold det var såmænd personer fra tyrkiet og det er helt evident at antallet af tyrkere som har ulovligt ophold i danmark vil stige når vi ikke længere vil have nogen mulighed for at kontrollere hvem det er der kommer her fordi de bare kan rejse ind i danmark og så lade hånt om halvfems dagesreglen

nu ved vi også alle sammen godt at

sådan en midlertidig suspendering af visumreglerne som ministeren sagde kunne være løsningen på det

for sjovs skyld der skal noget ganske alvorligt til jeg tror bare man må konstatere at hvis det er sådan at vi på et tidspunkt efter at have givet visumfrihed til tyrkiet suspenderer den igen så sker det samme som hvis tyrkiet ikke får visumfritagelse så vil erdogan sørge for at holde sit løfte om at køre flygtninge og

frem i busser til europas grænser det er nu engang den måde han opererer på så på den baggrund vil

forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at aftalen mellem eu og tyrkiet er en historisk fejltagelse folketinget afviser fuldstændig punktet om visumfri indrejse for tyrkiske statsborgere og punktet om at fortsætte optagelsesforhandlingerne med tyrkiet

gensidige forpligtelser mellem eu og tyrkiet eu forpligter sig til at bidrage økonomisk til at tyrkiet kan betale for de mange udgifter landet har

at op imod tre millioner syriske og irakiske flygtninge opholder sig i landet tyrkiet

migranter og flygtninge der ikke vil søge asyl i grækenland kan dermed sendes

retur fra grækenland til tyrkiet derudover forpligter tyrkiet sig til at tage alle nødvendige skridt for at forhindre nye illegale ruter over hav

til at tilbagetage irregulære migranter der nu ankommer til de græske øer samt at forhindre nye illegale ruter trådte i kraft den tyve marts i sidste uge kunne eus grænseagentur frontex offentliggøre at siden aftalen

set have mange forskellige forklaringer men lad mig slå fast

virker og det kan vi ikke undervurdere betydningen af for det første var og er grækenland ved at bryde sammen under det massive pres landet har været under af antallet af flygtninge der er ankommet for det andet var og er

med den konsekvens at schengen derefter også bryder sammen begge dele vil have enorme og katastrofale konsekvenser for eu og landenes økonomi internt i eu

støtet aftalen mellem eu og tyrkiet

skal stoppes og at menneskesmuglernes forretningsmodel skal ødelægges for at det kan lykkes må vi erkende at vi også har brug for tyrkiets hjælp vi ser aftalen som et første vigtigt skridt

at få bedre styr på eus ydre grænser

et vigtigt tiltag for at undgå de menneskelige tragedier man vidne til i forbindelse med flygtningestrømmen over det ægæiske hav når det er sagt

at aftalen langtfra er perfekt

opmærksomme på den konkrete implementering så der kommer handling bag ordene

at sikre ordentlige vilkår for alle med behov for international beskyttelse vores opbakning til aftalen

og finansiering af flygtningefaciliteten er under ingen omstændigheder udtryk for en blåstempling af den meget kritisable og kedelige udvikling tyrkiet er

i på menneskerettighedsområdet her skal og må der lægges pres på erdogan og tyrkiet så den basale respekt for menneskerettigheder og mindretal

det bringer mig over til dagens hovedtema for som en del

skal tyrkerne have ret til visumfri indrejse

her mangler tyrkiet stadig at opfylde syv krav herunder krav om gennemførelse af ændringer i landets antiterrorlove for at bringe dem mere på linje med eus standarder

vi meget nøje til de menneskerettighedsorganisationer der beskylder tyrkiet for at bruge landets antiterrorlove til at lægge låg på kritik og fængsle blandt

et ufravigeligt krav fra os at samtlige to og halvfjerds punkter skal opfyldes før der overhovedet kan blive tale om reel visumfrihed

fortsat skeptiske over for både visumliberalisering og potentielt eu medlemskab som begge fortsat vurderes at have meget lange udsigter

folketinget konstaterer at eventuel visumfrihed udgør et væsentligt element i det samlede arrangement med tyrkiet folketinget opfordrer til at regeringen ikke støtter visumfrihed til tyrkiet før betingelserne i visumhandlingsplanen

regeringen skal arbejde for at suspensionsmekanismen styrkes så en eventuel visumfrihed kan suspenderes hurtigere

har en ufattelig naiv tilgang til hvad det vil sige at indgå en aftale med

reel diktaturstat som tyrkiet efterhånden er

set fæster mig ved er at ordføreren siger at aftalen virker så vil jeg bare høre ordføreren om han mener at det er et udtryk for at aftalen virker når europa har genbosat ti gange så mange syrere siden marts

set godt kan kalde det naivt men som vi også mange gange har diskuteret her i folketingssalen

og aftaler med både diktaturstater og andre stater hvis handlinger vi ikke billiger det er en del af det

skulle forsøge at navigere på den globale scene

også at skulle forsøge at navigere i en flygtningekrise som spænder over mange forskellige lande og

til der hvorfra flygtningene flygter også er lande hvor der blandt andet

en kedelig udvikling hvad angår menneskerettigheder

hvoraf punkt otte og tres er spørgsmålet om

er jo sådan at tyrkiet netop nu er i gang med at dømme nogle folk fuldstændig i strid med den konvention

jo idømt lange fængselsstraffe så når man siger at tyrkiet skal leve op til de regler

at de personer der lige er blevet dømt efter uretfærdige og uacceptable regler

at man kan sige at aftalen er opfyldt er at de mennesker der er idømt en straf efter en urimelig praksis

skyld også at være med til at finansiere det

også et parti der hele tiden snakker om at vi skal hjælpe i nærområderne og det gør vi jo rent faktisk som en del af den her aftale der opholder sig tre millioner flygtninge i tyrkiet hvis ikke alle de mennesker også skal tage benene på nakken og begynde at vandre mod nord er en del af forudsætningen for det

også at vi forsøger at gøre hvad vi kan for at finansiere deres ophold dernede og

i nærområderne som jeg sagde i min ordførertale vores udgangspunkt er at der ikke kan være tale om visumfrihed

alle to og halvfjerds punkter er

en hel del af dem får ophold i grækenland og grækenland er i gang med at bryde sammen under det pres

det er den virkelighed vi står i og det i den virkelighed

jeg tror ikke på at man kan føre udenrigspolitik og jeg tror slet ikke at man kan løse den her svære svære svære flygtningekrise hvis man på forhånd beslutter sig for at man ikke vil indgå aftaler med lande hvis udvikling man ikke billiger

svært ved at indgå aftaler med libanon

vi ville taget have svært ved at indgå aftaler og forhandle med nogle af de lande der befinder sig i nærområderne til der hvor krigene lige nu finder sted og som er hovedkilde

visumfrihed

erdogans styre er inde i en rigtig rigtig kedelig udvikling

det er den man så med aftalen her har besluttet sig for at speede op hvis det er

hvordan der er gået hul på europa flygtningestrømmen er bølget ind over europa der på grund af dens omfang

aftalen mellem eu og tyrkiet er en rigtig

at stoppe den bølge en aftale hvor man kan sende migranter tilbage til tyrkiet en aftale der allerede på nuværende tidspunkt har medvirket til at vi har set en op mod halvfems procent

havet fra tyrkiet til grækenland i aftalen med tyrkiet besluttede eu også at fremskynde den proces som allerede har været i gang siden to tusind og tretten og som på sigt skal give tyrkiet mulighed for at give visumfrihed til tyrkiske statsborgere ifølge aftalen kan visumpligten allerede ophæves inden udgangen af juni to tusind og seksten til gengæld får eu som sagt blandt andet muligheden for at

tilbage til tyrkiet det er et enormt effektivt og skelsættende værktøj der skal hjælpe eu med at beskytte de ydre grænser så vi igen kan få styr på tilstrømningen

tvunget europas velfærdssamfund i knæ jeg er godt klar over at ordet visumfrihed for netop tyrkiske statsborgere kan virke afskrækkende på nogle her i salen men det er vigtigt at påpege at nye aftaler

at tyrkiet opfylder de to og halvfjerds krav som eu har opstillet som betingelse for visumfriheden

for venstre er det af absolut afgørende vigtighed at eu igen får styr på sine ydre grænser kun derigennem kan vi få styr på den store tilstrømning af flygtninge som eu og også danmark har kæmpet med i den senere tid aftalen mellem eu og tyrkiet ser ud til at trække i den rigtige retning og derfor er venstre også indtil videre tilfredse med den tendens vi har set at aftalen har medført

kæmpe for forskellige ekstreme grupper

i syrien en stor del af dem er blevet tilbageholdt af de tyrkiske myndigheder når de

krydse grænsen tilbage ind i tyrkiet

har man sendt de her mennesker tilbage igen så der foregår et meget meget nært samarbejde mellem vores politimyndigheder og de

tyrkiske myndigheder jeg siger ikke at

vi har nogen grund til at skulle stole på på erdogan

de ting han foretager sig lige i øjeblikket samtidig med at tyskerne

merkel forsøger at lave en aftale med ham rejser han sager

mod mod tyske

det er jo dybt besynderligt og og

som del af en aftale der allerede på nuværende tidspunkt har været medvirkende til at der har været op imod en halvfems

antallet af migranter hen over havet fra tyrkiet til til grækenland

synes jeg da i allerhøjeste grad man burde glæde sig over og det

er en rigtig rigtig fin aftale og det at vi kan sende migranter og asylansøgere

ikke gør noget som helst og som er bedre end hvis man bare ser endnu en million migranter krydse fra tyrkiet over til grækenland og op i europa den tilstrømning

det sagde herre marcus knuth i sit svar til herre søren søndergaard undskyld mig de tyrkiske myndigheder vi taler om de myndigheder som har frigivet løsladt en mand der er efterlyst for

mordforsøg i danmark oven i købet afleveret ham til islamisk stat mener ordføreren helt oprigtigt at ordføreren og venstre har tillid til de tyrkiske myndigheder

som er bedre end at se endnu en million eller to asylansøgere strømme op igennem europa og se mange af dem uden vi ved hvem de er strømme ind i danmark for så at søge asyl

tillid til de tyrkiske myndigheder jeg siger hundrede procent tillid til de tyrkiske myndigheder

efterretningstjenesten har et samarbejde med de tyrkiske efterretningsmyndigheder der gør

er endnu en million eller to eller tre millioner der

ind i grækenland og op i europa

titusindvis af asylansøgere hvoraf vi ikke ved præcis hvem det er der kommer til danmark så ser jeg det sidstnævnte sidstnævnte scenarie som betydelig

at enhedslisten støtter at det bliver så let som muligt at få tilladelse til at besøge andre lande og derfor hilser vi det også velkomment når det er muligt at lempe eller endog helt at afskaffe visumregler men derfra og så til at betale lempeligere visumregler med at lukke øjnene for dramatiske menneskerettighedskrænkelser

trods alt et stykke og det er lige præcis hvad eu har lagt op til i forbindelse med den foreslåede visumaftale med tyrkiet

at tyrkiet på mirakuløs vis i løbet af nul komma fem ser ud til at kunne leve op til næsten alle

afskaffe visumkravet allerede nu kan man sige at det er fuldstændig urealistisk at de kan komme til at leve op til resten

er at ledende kræfter i eu er villige til at lukke øjnene

nemlig at erdogan fungerer som eus dørvogter

eus grænser

har eu ikke bare været villige til de facto at slække på betingelserne for visumliberaliseringen de har også været villige til at lukke øjnene for den massive undertrykkelse af menneskerettighederne i tyrkiet som vi oplever at for eksempel flygtninge fra syrien som berøves gennembankes sendes retur over grænsen at for eksempel journalister og mediefolk som fyres fængsles og endog myrdes at for eksempel oppositionelle politikere overfaldes i parlamentet fratages deres mandat og trues med lange fængselsstraffe

hjem angribes bombes jages på flugt

ikke nok med det i et grænseløst knæfald

ved at lade tyrkiets herskere true og lægge sag an mod satirikere og kritikere i vores lande vi ønsker ikke at støtte den studehandel bedst ville

stoppet undertrykkelsen i tyrkiet men indtil det sker vil vi i det mindste forhindre modydelsen i at komme til udbetaling ved at gå imod at den planlagte visumaftale træder i kraft det betyder ikke at vi kan støtte forslaget vedtagelse fra dansk folkeparti om man kræver visum fra et andet land eller ej har i sig selv intet at gøre med landets geografiske placering eller politiske system og at tilkende et helt land og dets befolkning nogle bestemte og uforanderlige værdier er efter vores mening både ahistorisk og udynamisk

at dansk folkeparti skulle overveje at det er mindre end tyve år siden at retten til børnebank blev endeligt afskaffet i danmark nærmere bestemt i nitten syv og halvfems og dengang skete afskaffelsen endda kun med opbakning fra lige over halvdelen af dette folketing da en hel blok i folketinget faktisk stemte imod

det jo nærmest som en ærkedansk værdi at man ikke banker sine børn og det synes jeg er fantastisk godt men det er altså en værdi der er af relativt ny dato værdier kan forandres det kan ske i danmark og det kan ske i tyrkiet derfor kan vi ikke støtte en generel formulering

at visumliberalisering vil være et helt forkert signal at sende til erdogan i den aktuelle situation derfor skal

følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at tyrkiet ikke bør opnå visumlempelser fra eus side den forværrede menneskerettighedssituation i tyrkiet taget i betragtning eu bør ikke give tyrkiet lempelser på et tidspunkt hvor tyrkiet indskrænker pressefriheden forsamlingsfriheden

at det ikke er sådan en principiel modstand

er det opfyldelse af de der syv kriterier som man mangler

er det en forbedring af menneskerettighedssituationen eller hvad er det der skal til for at man når dertil hvor enhedslisten ville synes det var en god idé at tyrkiske statsborgere kunne rejse ind

på forhånd som så bliver undersøgt før man ankommer

vores grundlæggende udgangspunkt er at det skal være muligt for mennesker at rejse til andre lande og opleve andre lande og tage hjem igen til sig selv jo mindre besværligt jo bedre men det er klart

kontra indsats spørgsmålet om tyrkiets manglende overholdelse af menneskerettigheder spørgsmålet om hvorvidt tyrkiet i det hele taget er en ønskværdig samarbejdspartner i noget så ømtåleligt som håndteringen af flygtninge og migrantkrisen og selvfølgelig spørgsmålet om hvorvidt det er klogt at stille tyrkiet visumfrihed og forhandlinger om medlemskab af eu i udsigt spørgsmålene er mange og alvorlige

er nemlig ikke at samarbejde med et landfast naboland til eu der dels har alvorligt ondt i menneskerettighederne dels har op imod tre millioner flygtninge siddende inden for sine landegrænser et sådan land har vi i europa interesse i at forsøge at have en form for kontrolleret samarbejde med aftalens sigte er at sætte en stopper for strømmen af migranter der rejser fra

at insistere på at tyrkiet lever op til sine forpligtelser i flygtningeaftalen gør tyrkiet det kan vi måske have et spinkelt håb om engang at se forbedringer når det kommer til overholdelse

menneskerettigheder og opretholdelse af fundamentale frihedsrettigheder i forhandling har vi mulighed for at påvirke tyrkiets ageren og netop derfor er det afgørende at eu holder

tyrkiet bomfast på sine forpligtelser vi skal i europa sikre os værktøjer i de videre forhandlinger og derfor ønsker vi at suspensionsmekanismen styrkes så en eventuel visumfrihed kan suspenderes hvis den misbruges eller hvis tyrkiet ikke længere lever op til de kriterier der måtte have ført til visumfrihed aftalen er isoleret set langt fra et universelt svar på at løse flygtninge flygtninge og migrantkrisen

på håndteringen af de ydre grænser men vi mener altså at det er et element i at håndtere den her meget alvorlige

spørge fru christina egelund

på at slække på at leve op til sine forpligtelser stiller det jo bare endnu større krav til at man fra eus side

tyrkiet selvfølgelig skal leve op til sin del af aftalen og det var sådan set

tyrkiets positionering og insisteren på ikke at leve op til de sidste syv

hvordan ordføreren ser på muligheden for at det

at man overhovedet fra danmarks side skal indgå en sådan aftale som den man diskuterer i dag vi synes at man på mange områder frasiger sig ansvaret fra danmarks side og faktisk på europas vegne

vælger en samarbejdspartner som tyrkiet med de udfordringer der er i det land i dag med den ledelse landet har

som vi giver tyrkiet i øjeblikket med den her aftale hvor vi på

i at løse den her

det måske virker til at kunne løse tingene hurtigere

en art studehandel

det skal tyrkiet også hvis man ellers

nyde godt af vi tænker ikke

tyrkiet skal skal være på en liste hvor man aldrig

tilnærme sig eu samarbejdet tværtimod

det være glædeligt hvis man en dag kunne se tyrkiet i det her samarbejde der er bare utrolig lang

en tilnærmelsesproces som det her alt andet lige må blive fremvist som i tyrkiet internt

slet ikke er hensigten man siger at

visumfritagelse det er så langt fra hvad man skal tilbyde tyrkiet pt

det problem som vi har blandt andet her i europa men som man

måske dem der har de allerstærkeste skuldre til at

ved at give det ansvar

skaber vi en situation som er uholdbar

vi mener i stedet for at den løsning som man forsøger at lave

mig nok være hvad gør vi så hvad er jeres alternativ

lige skitseret at det her alternativ med den aftale man har indgået med tyrkiet

ikke løser selve problemet

for europa i en periode men vores alternative løsning

bakke op om at vi fra danmarks side skal indgå i den kvoteordning som der bliver lagt op til fra eus side

ifølge aftalen der så kunne være den vi skulle ligge under for hele humlen er at vi viser en retning

det er danmark i stand til at gøre den retning skal

i de internationale fora hvor vi er til stede også selv om vi ikke selv kan løse problemet

at danmark kan løse det her problem vi tror ikke på at danmark kan rumme den her kæmpe udfordring men vi tror på at man kan være med til at sige hvordan tingene bør gøres

presse på for at når vi nu faktisk langt hen af vejen opfylder de krav

vi jo et helt andet sted end mange af de andre lande mange af de andre lande kan slet slet ikke se for sig

leve op til de aftalenormer som

så kunne vi jo komme ind på at tale om hvorvidt man

for et land vi er og hvem vi tager bedst imod kan

være bedst til at tage imod

for at tage imod flygtninge er der nogle lande der har mindre gode forudsætninger

imod dem lige nu altså hele den debat er jo den vi skulle tage men vi må for alt i verden ikke gå ind og sige

samarbejde og løse problemerne

vi det kortsigtet og forkert og fralægger os ansvaret

tyrkiet er af afgørende vigtighed i den her sammenhæng og visumaftalen er jo en del af det samlede arrangement næste skridt må og skal så være en solidarisk fordeling af de flygtninge der kommer til europa

vi i eu er villige til at hjælpe tyrkerne med at løfte

den økonomisk udfordring der er med de mange mange syriske flygtninge i tyrkiet det burde være sket for længe siden ligesom eus hjælp til libanon og jordan også burde øges markant og prompte

og menneskerettighedseksperter kritiserer den måde som flygtninge og migranter behandles på under tilbagesendelsen fra grækenland til tyrkiet det er helt afgørende at eu

for menneskerettigheder det kan man ikke gå på kompromis med hverken i danmark i eu eller i aftalen med tyrkiet de skal selvfølgelig leve op til alle dele af aftalen

enig med ministeren kan forlange at alt hver detalje i aftalen fungerer perfekt fra første dag men vi skal også se virkeligheden i øjnene og selvfølgelig tage dybt alvorligt hvordan aftalen fungerer i praksis og følge det det er mennesker vi har med at gøre hele vejen rundt og uanset om de har en chance for

vedtagelse folketinget konstaterer at eventuel visumfrihed udgør et væsentligt element i det samlede arrangement med tyrkiet folketinget opfordrer til at regeringen ikke støtter visumfrihed til tyrkiet før betingelserne i visumhandlingsplanen er opfyldt

at menneskerettighederne og grundlæggende rettigheder overholdes som skitseret i handlingsplan og samlet eu tyrkiet

som tilfældet er her specielt ikke når vi ikke har nogen tillid til at tyrkiet vil gøre det

når der er den menneskerettighedssituation som der er i tyrkiet i øjeblikket

også derfor at vi står bag

til vedtagelse som er fremsat af

intet nyt fra os på det her

er en vigtig aftale det er en nødvendig aftale eu har indgået med

der er to mål med det

det er blandt andet at reducere flygtningestrømme men også sørge for at de syriske flygtninge i tyrkiet får nogle bedre vilkår sådan

de ikke har incitamenter til

flygte videre til gengæld

tyrkiet er sort på hvidt blevet lovet visumfrihed men først når landet lever op til samtlige krav

de krav der kræves

godkendes af kommissionen og rådet

på plads i sidste uge oplyste kommissionen at tyrkiet fortsat mangler at opfylde flere krav omkring syv før visumfriheden kan gives og det er nogle krav som den tyrkiske regering får svært ved at opfylde inden udgangen af juni objektivt set er det jo nogle hårde krav blandt andet

indirekte en anerkendelse af cyperns regerings uafhængighed det bliver en svær kamel at sluge for

græske cyprioter søger visum som om de ikke var eu borgere og den diskrimination skal ophøre før visumfrihed kan komme på tale så er der også krav om dokumentsikkerhed databeskyttelse men også og meget vigtigt

tyrkerne gør noget ved deres antiterrorlov der faktisk går ud over journalister og politikere der kæmper for kurdernes

man risikere retsforfølgelse og fængsling og det kan vi ikke have så det er en god måde

at presse tyrkerne til i hvert fald at gå i retning af respekt for menneskerettighederne og pressens frihed men det er

nogle svære krav det er en lang proces det er ikke sikkert at de opfylder det inden udgangen af juni men gør de det

reduktion af strømmen af migranter som har fundet sted skyldes den her aftale det nægter jeg at tro på jeg tror det drejer sig om at makedonien har lukket grænsen mellem grækenland og makedonien så man ikke kan komme længere nordpå

en aftale som man skal gøre rigtig meget for at holde fast i og så

ordførerens kendskab til den arabiske verden jeg ved godt at

tror ordføreren at præsident erdogan vil gøre hvis han ikke får visumfrihed den første juli kan han holde til at tabe ansigt

ligeglade med vi har en aftale og opfylder man de krav der er stillet som betingelse for aftalen så

eller har man en aftale indtil tyrkiet ikke længere

hvor lang tid har man den aftale for jeg tvivler meget på at tyrkiet mener at de har en aftale efter den første juli men forudsat at de mener det hvor lang tid mener

en aftale og hvor langt kan man strække sig for at acceptere sådan en aftale med den udvikling der er

tilbage står så hvordan man fortolker den aftale der vil jeg bare høre om

at forudsætningen for at man kan sige at den aftale der så er indgået er

at de mennesker som er fængslet under en lovgivning som helt

selvfølgelig bliver frigivet jeg er sikker på at herre

tyrkiske journalister som er blevet

kan efterlade dem tilbage på perronen eller i fængselscellerne

at det altså også er en betingelse for at man kan sige

statsborgere og nu også forsøger at begrænse ytringsfriheden

en type man laver en aftale med og tror at det så holder på den ene side bliver aftalen lavet på den anden side står han

verbal gift og galde ud over forskellige europæiske ledere

at man lader sig trække rundt ved næsen

schengens ydre grænser og det har man ikke gjort og man kunne have indført en permanent grænsekontrol herhjemme

det vil sige at nu er europas fremtid stort set lagt i erdogans hænder

menneskerettighederne det mener jeg man skulle have gjort men samtidig vil jeg sige at vi havde behov for en aftale

stået meget mere fast på eu landenes

i retning ad men uanset om vi havde

vi oplevede sidste år

marts og spørgsmålet om eventuel visumfrihed for tyrkiet der var selvfølgelig dem der

helt forventeligt var kritiske over for eus aftale med tyrkiet det har

alt for langt i forhold til at imødekomme tyrkiet jeg hæfter mig imidlertid ved at

spørgsmålet om visumfrihed hænger uløseligt sammen med eus samlede

tyrkiet herunder navnlig muligheden for at tilbageføre de irregulære migranter der måtte være ankommet

til grækenland så længe der ikke er styr på

muligt at løse flygtningekrisen det er et europæisk problem der skal løses i europæisk sammenhæng det er i det lys eu tyrkiet erklæringen skal ses og det er også i

at se aftalen med tyrkiet om fremskyndelse af visumfrihed for tyrkiske statsborgere hvis ikke vi hjælper tyrkiet med at håndtere flygtningesituationen

er der kun ét alternativ og det er at tilstrømningen til europa vil tage til

det kan vi ganske enkelt ikke håndtere i virkelighedens verden lad mig så understrege en gang til

støtte et forslag om visumfrihed til tyrkiske statsborgere førend

tyrkiet lever op til alle betingelser i den køreplan der arbejdes efter vi vil arbejde for at den eksisterende suspensionsmekanisme styrkes således at en eventuel visumfrihed kan suspenderes hurtigere og i et videre omfang hvis der sker misbrug det er en linje som jeg også har kunnet konstatere at der er opbakning til i dag og det er jeg selvsagt glad for regeringen ønsker at vi også i fremtiden

på de ting vi værner om nemlig ytringsfrihed demokrati ligestilling og ansvar for fællesskabet det er mit håb at eu tyrkiet erklæringen i fremtiden vil bidrage til et lavere antal asylansøgere

indvandring til europa og selvfølgelig også

danmark samarbejdet er i sidste ende i både danmarks og europas men jo også tyrkiets interesse

gerne sige tak for debatten som jeg

faktisk også ganske konstruktiv her i

at man løslader de folk der er fængslede

i forlængelse af herre marcus knuths

om ministeren lige vil forklare hvad den henvendelse mere præcis gik ud på altså hvad er det præcis regeringen er blevet advaret imod i forbindelse med at give tyrkiet

syv punkter som tyrkiet ikke har levet op til så kan man sige

syv ud af to og halvfjerds ikke er mange men det er det når man ser på hvilke punkter det er tyrkiet ikke har levet op til

tyrkiet lever op til alle to og halvfjerds punkter og dermed også de syv

er fem af dem jo ganske tunge punkter

ikke visumfrihed det er helt afgørende for os at

alle de punkter der er sat op

armene i vejret og siger jamen det kan vi ikke gøre noget ved men vi har heldigvis den her aftale

minister altså hvis ministeren ikke mener at ministeren kan gøre noget ved det skulle ministeren da til at tage sig sammen er ministeren ikke

en af dem er drømmen om at få en ny tilværelse i europa

om at få en ny permanent tilværelse i

så vil det da effektivt reducere tilstrømningen

jeg sig ind på det spor

hvis ikke de opstramninger vi

havde tilstrømningen til danmark da set anderledes ud jeg synes jo stadig væk at man skal begrænse tilstrømningen og det kan stadig væk nå

hen over sommeren men der er da ingen tvivl om at de opstramninger på opholdsvilkår vi har gennemført blandt andet sammen med dansk folkeparti

om her nemlig at man tager

eu tyrkiet aftalen haft sin virkning der kommer ganske få ind på lesbos i den her tid og sætter man det i forhold til hvordan det så ud sidste sommer

tror jeg da nok at man må sige at det har haft en meget meget stor effekt

den illegale migration der sker men

tage fat på på flere fronter det ene er

europa og der mener jeg altså at eu tyrkiet erklæringen

er styr på de flygtninge og migranter der kommer til lesbos

medarbejdere som vi også fra dansk side har sendt ud og som jeg kan sige

effekt der er af aftalen her er at de mennesker der kommer hertil nu bliver registreret

blevet afgjort i første instans og så sidder man og venter på at få dem afgjort i anden instans og det kan selvfølgelig

er der bare stadig væk en række punkter som tyrkiet ikke har levet op til og det er også nogle ganske væsentlige punkter altså som det jo er blevet nævnt ad flere omgange i dag

er der to og halvfjerds punkter de syv af dem har tyrkiet endnu ikke levet op til og fem af dem er altså meget tunge fordi det jo blandt andet omhandler deres

ikke vil komme ind på engang i generelle vendinger hvad de advarsler går ud på men kan ministeren bekræfte

de to og halvfjerds punkter at de mennesker som i dag sidder fængslet i tyrkiet i modstrid med punkt fem og tres

og

kort tid siden henviste til et brev som jeg ikke tidligere har hørt om på talerstolen men okay det vil ministeren

ikke svare på så stiller jeg det andet spørgsmål igen altså det samme spørgsmål som herre søren søndergaard stillede to gange nemlig er forudsætningen for at man kan sige at tyrkiet lever op til de to og halvfjerds punkter at de mennesker som i dag sidder fængslet i tyrkiet i strid med punkt

løslades det spørgsmål må ministeren kunne svare på nu hvor det er fjerde gang ministeren

altså punkt en

jo ikke være sagt at man så ikke skal gøre hvad man kan så derfor mener jeg rent faktisk at det her er et væsentligt

i høj grad fordi når man rent faktisk sender de mennesker

og stiller dem om jeg så må sige bagest i køen i tyrkiet men tager andre syriske familier hertil så ødelægger det menneskesmuglernes

den her flygtninge og migrantkrise som vi står i og det er altså væsentligt menneskesmugleri er en kynisk forretning ud over alle

bekæmpe menneskesmugleri og det mener jeg er vigtigt samtidig med at det jo så lukker

sætte både sit liv og alle sine penge på spil for at komme til

etablere det schengensamarbejde som er selve forudsætningen for hele eu ideen

til europa og der må jeg bare sige at

jo er at sætte ræven til at vogte gæs altså jeg forstår jeg forstår simpelt hen ikke at vi er kommet så vidt eller er blevet så afmægtige i europa at vi nu skal have erdogan til at løse

det er et vigtigt element for også at bekæmpe menneskesmugling og hvis man bekæmper menneskesmugling

at man også finder andre rejseruter så der er én vej mener jeg det er helt afgørende at vi betræder og det er selvfølgelig at få styr på eus ydre grænser så så langt er jeg

glæder mig da også over at der ikke synes at være nogen partier i folketinget der på det foreliggende grundlag vil følge den anbefaling som er kommet fra

se bort fra de syv krav som

når jeg læser den fremskridtsrapport som kommissionen er kommet med

meget store spørgsmålstegn ved om de forhold som allerede er opfyldt så også er det

hvis man bare konkluderer at nogle ting er opfyldt eller på vej til at blive opfyldt eller er delvist opfyldt så når vi måske alligevel dertil hvor man på et eller andet tidspunkt siger at

nu er aftalt opfyldt og så er vi

meget bredt flertal her i folketinget som sådan set i så fald vil være parat til at sige ja

visumfrihed

min ordførertale

illegal immigration muligheden for at optjene ret til

familiesammenføring og andre ting er masser af problemer forbundet med at tyrkiet får visumfrihed i det tilfælde

have grebet det fuldstændig anderledes an i stedet for at sige at vi mangler at

skulle europa kommissionen bare have sagt ligesom de har gjort mange af de andre at det her er

ikke at man på den måde vil deponere danmarks sikkerhed og tryghed

begriber jeg ganske enkelt ikke der er blevet talt utrolig meget om

her med hvilken betydning den her aftale med tyrkiet har haft jeg tilhører ikke dem som tror at den har haft synderlig betydning antallet af asylsøgere

illegale migranter som kommer over det ægæiske hav begyndte jo allerede at falde

fordi makedonien havde lukket grænsen efter at østrig i erkendelse af at man ikke

kan regne med det der eu havde lavet en aftale med vestbalkanlandene om at få lukket den vestbalkanrute en gang for alle jeg tror bare man skal være helt klar i mælet om hvad der kan gøre at vi sænker tilstrømningen

tilstrømning for alvor skal sænkes har vi selv nøglen til det vi skal bare være villige til at bruge den nøgle vi har fået

australien og jeg synes vi skal gøre

nogen mulighed for at kunne få permanent opholdstilladelse i

bestemme over de andre lande men i danmark

man kommer hertil og anmoder om asyl få beskyttelse

tredjeland men man kan ikke få en ny permanent tilværelse i danmark

det har været en interessant debat og det bliver spændende at se hvordan der vil blive stemt til juni eller måske

er jo grader kan man sige

nogle deponerer deres politiske manøvredygtighed i bruxelles

så være interessant at se hvor langt de øvrige partier vil drage konklusionen hvis det er sådan at der bliver gennemført visumfrihed om de øvrige partier

så må have en folkeafstemning om udmeldelse af

søndergaards parti ville være parat til det

at og jeg citerer foretage en løbende strategisk udvælgelse prioritering og udvikling af sine forsknings og uddannelsesmæssige fagområder

af universitetslovens formålsparagraf det er således universitetets ledelse der har ansvaret for at prioritere universitetets aktiviteter inden for de rammer som regering og folketing udstikker

jeg er optaget af at vi har gode uddannelser i hele landet og jeg er således glad for at syddansk universitet har valgt at fastholde at være til stede i alle campusbyer og derfor også fremover vil være godt repræsenteret i esbjerg kolding slagelse og sønderborg som det fremgår af universitetsloven er det universiteterne selv der skal foretage den løbende planlægning af fagudbud derfor vil jeg også henholde mig til rektor på syddansk universitet henrik egne ord alle de uddannelser som syddansk universitet lukker udbydes andre steder i landet undtagen

de studerendes ønsker derudover er de fleste af de fag som lukkes karakteriseret ved at være meget små på en af uddannelserne nemlig europæiske studier i sønderborg blev der for eksempel optaget fem studerende sidste år citat slut som minister har jeg ikke en holdning

de konkrete uddannelser som sdu lukker men jeg synes det er fornuftige principper henrik dam og

har lagt til grund for hvilke uddannelser de har valgt at lukke det vigtige for mig er at vi har uddannelser af høj kvalitet der matcher de behov vi har i samfundet jeg har i den korte tid jeg har været uddannelses og forskningsminister godkendt flere nye uddannelser og udbud forskellige steder i landet det er naturligt med den hastige samfundsudvikling vi har at der ikke bare tilføres nye uddannelser men at der også er blik for hvornår nogle uddannelser skal justeres eller lukkes fordi de af den ene eller den anden grund ikke matcher det behov der er mit indtryk er at syddansk universitets ledelse har taget ansvar samtidig med at de tager størst muligt hensyn til deres kerneopgave jeg har noteret mig at der er tale om en langsigtet plan som skuer tre år frem ligesom andre universiteter har syddansk universitet valgt en ansvarlig og langsigtet ledelsesbeslutning

ledelsesmæssig beslutning og ikke mindst en svær situation for de ansatte

når universiteter uanset om det er i københavn sønderborg slagelse eller odense lukker

kredse lidt om når man nu lukker de små fag lukker man også forskningsmiljøer når man lukker forskningsmiljøer

som ministeren sagde at lukke europæiske studier men

marinarkæologi jeg respekterer når ministeren siger at hun ikke har nogen

de små fag på ku er det ikke også en ministers opgave at sikre at der

fortsat er stærke forskningsmiljøer er det ikke også en ministers pligt at have

om vi i fremtiden for eksempel har brug for stærke forskningsmiljøer i fysik kemi og biokemi

latin eller hvad ved jeg på ku vil det altid være sådan at hvis små fag lukker vil ministeren

bare sige det er ikke mit ansvar

små fags overlevelse hvis universiteterne på sigt vælger at prioritere at det er de store fag

hvilke forskningsbaserede uddannelser de vil udbyde inden for universitetets fagområder

af samme lovgivning fremgår det også helt klart at ministeren det vil sige uddannelses og forskningsministeren ikke kan pålægge et universitet at udbyde nogen bestemt uddannelse så det er universitetets ledelsesansvar inden for de rammer der er givet af regering og folketing at leve op til universitetslovens bestemmelser det er ikke en politikeropgave at fastsætte hvilke fag der skal udbydes på vores universiteters institutioner det ønsker jeg

campus men man lukker jo uddannelser og det vil sige at der vil være elever

ikke længere kan tage deres uddannelse i de byer

vil gerne høre hvordan det egentlig stemmer overens med regeringens og sådan set også sfs målsætning om at man skal

er det udtryk for prioriteringer nøjagtig det samme gør sig gældende for

universiteternes ledelser

herre jacob mark på en helt særlig problemstilling eller udfordring nemlig hvordan

at vi også uden for de store traditionelle universitetsbyer har videregående uddannelser det er en prioritet for regeringen

jeg vist også nævnte i samrådet har vi jo igangsat en reform af vores bevillingssystem og jeg synes det vil være nærliggende at vi i den sammenhæng ser på

de forskellige måder vores institutioner har indrettet sig på og det er sådan at jeg opfatter det som en integreret del af for eksempel syddansk universitets dna

at sikre at der er adgang til videregående uddannelser også uden for de store traditionelle universitetsbyer

en reform af vores bevillingssystem og jeg synes da det ville være nærliggende at vi i den sammenhæng ser på hvordan

og så pegede jeg på og jeg opfatter det som en vigtig del at syddansk universitets dna at man netop har en campusstruktur altså at man bidrager til at leve op til den målsætning der handler om at vi skal have

er et højt niveau også når vi sammenligner os med andre lande samtidig er der ikke blevet sparet på basisforskningen men i alle dele af den offentlige sektor er det vigtigt at vi løbende prioriterer hvordan vi får mest ud af de penge set i lyset af de behov der er jeg har noteret mig at syddansk universitets rektor har udtalt at universitetet har prioriteret at lukke nogle miljøer helt med henblik på at fastholde kvaliteten på øvrige uddannelser frem for at skære lidt skære lidt fra alle steder syddansk universitet løfter en meget væsentlig forskningsopgave i det danske forskningssystem ikke mindst regionalt det vil universitetet også gøre fremover også selv om der nu bliver lidt færre

områder jeg har tillid til syddansk universitets konkrete ledelsesmæssige prioriteringer og jeg vil gerne anerkende syddansk universitet for at inddrage samfundsmæssige og ikke mindst regionale hensyn i deres effektiviseringsovervejelser ved fortsat at have fokus på

og uddannelsesaktiviteterne i alle universitetets campusbyer

der bliver lidt færre offentligt finansierede forskningsaktiviteter fremadrettet men regeringen har fortsat et meget højt niveau for forskningsinvesteringer som vi kan være stolte af

så skal man huske på at der jo også er et potentiale for at institutionerne kan styrke forskningsindsatsen ved at hente eksterne forskningsmidler

satser på at skabe noget som kan bruges ude i erhvervslivet men også den frie forskning altså de frie ideer det er ikke noget vi har fundet på det sådan set noget de har sagt

at vi konkurrerer på at have lave lønninger

konkurrere på de gode ideer vi skal konkurrere på at være innovative netop på

sidder på når man så skærer ned på forskning normalt er jeg jo ikke altid enig med erhvervslivet men det er jeg faktisk

novo nordisk sagde i berlingske den syvogtyvende oktober at besparelsen på forskning

for deres ledelse og bestyrelse at danmark er det rigtige sted at placere hovedparten af deres forskning

som man kunne forvente råber vagt i gevær når der bliver skåret

det er en af vores største virksomheder der simpelt

at finde noget andet land der bidrager med

i forhold til bruttonationalproduktet end danmark al den stund

vores forskningsbudget faktisk

steget med fire og fyrre procent det vil sige at

vores forskningsbidrag og vi ligger så absolut i den internationale elite når vi ser på hvor mange ressourcer vi bruger på forskning det er ikke det samme som ikke at anerkende at når der sker nedskæringer

er det selvfølgelig en vanskelig opgave at skulle gennemføre de nedskæringer men det skal selvfølgelig ses på baggrund af

ganske kort når nu for eksempel novo siger at de ikke kan rekruttere arbejdskraft

føler sig nødsaget til måske at flytte forskningsaktiviteter til udlandet tror ministeren så ikke at det er noget der kan skade

mange unge mennesker som i dag ikke uddanner sig

der er størst behov samfundsmæssigt og det er noget af det som jeg rigtig gerne

at ordføreren og ordførerens parti vil være med til så vi kan få skabt en bedre balance imellem

og uddannelse eller måske nærmere omvendt imellem uddannelse og job så vi sikrer at vi i højere grad uddanner de unge til at få fodfæste på arbejdsmarkedet frem for måske en plads i ledighedskøen og det er det jeg tror der i virkeligheden er novo nordisks

få dygtigere arbejdskraft en sidste ting jeg vil spørge om er om ministeren forestiller sig

var sådan en engangsbesparelse forstået på den måde at det var det regeringen valgte at spare på i den her periode eller kan vi forvente at der kommer flere besparelser på

forestiller jeg mig ikke andet end at vi fastholder først og fremmest selvfølgelig den ene procent når det drejer sig om

til videregående uddannelser med generel deltagerbetaling i dag er det sådan at de ordinære videregående heltidsuddannelser finansieres af statstilskud og der er ikke lovhjemmel til at opkræve brugerbetaling sådan skal det være det er det såkaldte gratisprincip og

kan uddannelsesinstitutionerne udbyde dele af deres ordinære heltidsuddannelser på deltid eller som enkeltfag sådanne aktiviteter finansieres ved delvis statstilskud og delvis deltagerbetaling det gælder også suppleringsaktiviteter for mig er det helt afgørende at danske unge har lige adgang til en ordinær videregående uddannelse uddannelse er nøglen til frihed for den enkelte og det er en gevinst for samfundet den danske velfærdsmodel med statstilskud til ordinære videregående uddannelser

samtidig vigtigt at de offentlige investeringer i de videregående uddannelser anvendes effektivt så de bidrager til høj faglig kvalitet i uddannelserne og til at de unge får relevante job de videregående uddannelser skal bidrage bedst muligt til vækst produktivitet og velstand i danmark regeringen vil arbejde målrettet for at styrke styrke gevinsterne af de videregående uddannelser derfor hilser jeg en åben og fordomsfri debat

er den rigtige vej at gå det lægger han jo slet ikke skjul på

noget forvirret er når ministeren i samme artikel den femte maj siger at hun synes og jeg citerer det er godt at få et perspektiv udefra

i mine ører som en positiv tilkendegivelse i forhold til brugerbetaling men jeg kan så godt høre på ministeren nu

hun jo også siger at det ikke er regeringens politik og at der skal være lige adgang det er jeg så glad for at høre men jeg bliver nødt til at spørge ministeren om hun vil garantere at regeringen ikke indfører brugerbetaling på de videregående uddannelser

på de videregående uddannelser og konsekvensen af det

tabt velstand og i øvrigt også færre penge i statskassen herre esben lunde larsen sagde

en social slagside men at det måtte man tage med hvad er ministerens holdning til det og hvad

var særlig interessant

man i england var lykkedes med at motivere unge til at gennemføre en uddannelse til at være studieaktive og faktisk også gennemføre en uddannelse på meget højt niveau

gået ud over den sociale mobilitet endsige antallet af unge i england der gennemfører en videregående uddannelse i hvert fald ikke ikke hvis man lytter til

sagde på uddannelsesmødet

mette reissmann giver udtryk for her i henhold til hvad der er foregået i england

teksterne om hvad

uddannelsessystem at tony blair som i øvrigt er partifælle med fru mette reissmann i sin tid indførte deltagerbetaling på de videregående uddannelser i storbritannien i henhold til professor

at nørrebro er shariazone min holdning til håndtering af sådanne sager er klar myndighederne skal sætte hårdt ind over for en sådan respektløs opførsel det må ikke må ikke være et spørgsmål om ressourcer

omtalte hændelse hvor en gruppe unge kastede en cykel mod et vindue på en bar på nørrebro har københavns politi oplyst at politiet var på stedet efter fire minutter jeg har brug for et fuldt overblik over den konkrete sag og politiets indsats og derfor har jeg bedt københavns politi om en nærmere redegørelse for sagen og for indsatsen generelt over for de unges uro og hærgen på nørrebro

ikke har mulighed for at styre ventilationsanlægget i den enkelte opgang eller lejlighed hvormed ventilationen fortsat kører trods beredskabsmeddelelsen og potentiel sundhedsskadelig røg

om mulighed for decentral slukning af ventilationsanlæg har tidligere været undersøgt i en tværministeriel arbejdsgruppe arbejdsgruppen som afsluttede sit arbejde i to tusind og ni bestod af deltagere fra både erhvervs og byggestyrelsen beredskabsstyrelsen de kommunale beredskaber såvel som byggeriets og forsikringsselskabernes brancheorganisationer dansk brand og sikringsteknisk institut statens byggeforskningsinstitut og andre repræsentanter fra byggebranchen det fremgår videre af besvarelsen

arbejdsgruppen konkluderede at der ikke er et sikkerhedsmæssigt behov for at sikre at bygningens ventilationsanlæg kan slukkes decentralt transport og bygningsministeren mener således ikke

at der på det foreliggende grundlag er grundlag for at indføre krav i bygningsreglementet om at ventilationsanlæg skal kunne slukkes

jeg skal sådan set henholde mig til

den her sag omhandlende ventilation i almene boligbyggerier i forbindelse med med katastrofer omhandler i høj grad mennesker det kunne være mennesker

som i fredericia onsdag den tredje februar hvor man har en stor brand på havnen eller det kunne være i esbjerg et par måneder tidligere

givet beredskabsmeddelelser og hvor mennesker bliver bedt om at gå inden døre og lukke døre og vinduer da der i forbindelse med branden udvikles farlig røg

det handler om tillid til beredskab tillid til beredskabsmeddelelser og tillid til myndigheder det her er en grotesk problemstilling fordi borgere der bor i almennyttige byggerier

dermed bringes den farlige røg ind i lejlighederne og beredskabsmeddelelserne fremstår som værende groteske meningsløse

det bliver benyttet omtrent femten gange årligt og ansvarlig også for bygningsreglementet jeg vil opfordre ministeren til at handle vi må agere den passive holdning er uholdbar og jeg betragter det som uholdbart blot at henvise til en tværministeriel

der blev nedsat i to tusind og ni der er sket

det synes jeg er væsentligt lige at holde fast i hvad er hovedbudskabet

søg mere information for at høre hvad

ofte afhængigt af hvad det er for en ulykke

det kan man ikke svare generelt på for det afhænger selvfølgelig af hvad

opmærksom på at hvis det endelig handler om at det er stærkt sundhedsskadelig luft eller forurening

bare at slukke for ventilationen så skal man sådan set

ved egen hjælp er måske også en væsentlig pointe i den her debat det handler om at når beredskabet

at ministeren spørger mig der er spørger om hvad jeg tænker jeg tænker jo at man

sørge for at der kan slukkes for ventilationssystemerne decentralt det ville kunne gøres relativt enkelt

er meningsløst og det giver utryghed flere og flere borgere henvender sig når vi agerer her i folketinget

er det jo ofte på baggrund af nogle borgere der har henvendt sig og

skaber utryghed og det er grotesk

vi må som politikere påtage os et ansvar og det forventer jeg sådan set også at forsvarsministeren vil og gør når vi har

meningsløse borgerne her bliver altså opfordret til at gå ind og lukke døre og vinduer

fortsætter det automatiske ventilationssystem man kan meget enkelt gøre det her til noget decentralt

også omkostninger op imod hvad det egentlig er for en ekstra sikkerhed der opnås i forbindelse med den udgift der måtte være

synes jeg sådan set vi alle sammen skal skal forholde os til det er jo ikke sådan at fordi man bor til leje i en bygning har man ikke mulighed for at tage en dialog med sin

hvad man skal gøre i den pågældende ejendom hvis der er noget man er meget utryg ved der kan være en vicevært man kan lave en aftale med i stedet for kan jeg forstå at enhver tænkelig og tænkt situation skal løses ved lovindgreb og

almennyttigt boligbyggeri meget dyrere end

decentralt for de her ventilationssystemer men men det her

handler åbenbart for de to ministre om økonomi og der spørger jeg så bare jamen hvilken beløbsstørrelse taler vi om når det her også handler om

menneskers sundhed ikke skal skal være på spil er økonomien virkelig styrende har det ikke større betydning at at mennesker

i deres almennyttige boliger skal have tryghed tryghed også ved de beredskabsmeddelelser der udgår fra myndighederne altså forsvarsministeren

en dialog med den forening man bor i om det er noget man skal håndtere om det er noget man vil finde en løsning på

skal løses ved lovgivning

fra myndighedernes side som jo vil betyde at man så pludselig vil få store udgifter i de almene

herre troels ravn samtidig vil

synspunkt om at det skal staten betale for at man får ændret ude i hver eneste boligforening

har brug for råstoffer og der er væsentlige

råstoffer skal det ske med hensyntagen til miljøet og derfor er det også sådan at før der kan gives indvindingstilladelser til nye områder eller nye mængder skal ansøgere gennemføre miljøundersøgelser kravene til miljøundersøgelser blev ligeledes i to tusind og femten udbygget og præciseret for at sikre at konsekvenserne blandt andet i forhold til miljøet og fiskeriet af en ønsket råstofindvinding er belyst inden der tages stilling til om der kan gives tilladelse jeg ser derfor ikke nogen grund til at ændre på de nuværende regler

i en større miljøundersøgelse i øresund

viser at indvindingen har påvirket havmiljøet i sundet

jo også rigtigt nok men hvis man følger brandmandens princip om at redde det mest værdifulde først må man sige at øresund

er noget helt særligt og værdifuldt der er måske nogle der er ældre end mig som husker øresund som pløresund men der er jo sket virkelig meget meget siden da blandt andet også på grund af forbuddet mod

når vi ser på de bygge og anlægsprojekter der er at

et opråb fra biologerne fra fiskerne og fra en række organisationer som ministeren også har modtaget breve fra

at de råstoffer som vi har brug for ikke kan hentes andre steder end i det farvand som er så værdifuldt for os og som jo også har en stor indvirkning både

for kystfiskeriet og for turismen

helt særligt at have et så værdifuldt farvand så tæt på

andre steder fra så vil der jo ske en miljøbelastning fra for eksempel transport og der vil kunne være støjbelastning

ville blive påvirket af en øget lastbiltransport så der vil jo altid være udfordringer ved det her når man så laver råstofindvinding til havs i det her tilfælde i øresund

kan man sikre at det ikke belaster vores transportnet andre steder og så mener jeg faktisk

der i hvert fald fra dele af fiskeriet været positive tilkendegivelser

fordi der er nogle særforhold i forbindelse med øresund

samlede vurdering vi har fået blandt andet med de undersøgelser der er lavet tilsiger at man kan have råstofindvinding samtidig med

at der fortsat er mulighed for at foretage råstofindvinding i øresund og jeg mener at vi har fundet en god balance mellem benyttelse og beskyttelse øresund tilgodeser mange hensyn på én gang sundet er en stor færdselsåre for store skibe der er plads til erhvervs og lystfiskeri der er gode muligheder for fritidsaktiviteter såsom sejlads og vi ser også gode fiskebestande derudover har der siden nitten

to og tredive været et forbud mod fiskeri med bundskrabende redskaber jeg mener ikke at der er behov for yderligere beskyttelse af øresund og derfor ser jeg heller ikke nogen grund til at

initiativ til en fælles aftale med sverige jeg har bedt naturstyrelsen om at tage kontakt til de svenske myndigheder for at orientere dem om min beslutning

indvinde råstoffer i øresund under hensyntagen til de gældende

det her særlige naturområde ud med et andet sted så det er egentlig min min

og afgrænset område hvor man kommer til at foretage råstofindvinding som det er i dag derfor er det min vurdering at vi både tager et miljømæssigt hensyn

et erhvervshensyn i relation til det her

at fiskeriet ikke bliver belastet af den råstofindvinding

den mobilitet på arbejdsmarkedet som regeringen skaber med sin samlede politik

i stand til at forsørge sig selv og deres familie

hele pointen med integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet det bedste vi kan gøre for børnene er at få forældrene væk fra offentlig forsørgelse og i beskæftigelse og selvforsørgelse det er netop derfor at regeringen med blandt andet kontanthjælpsloftet har sikret at der nu er et mærkbart økonomisk

jeg mener samtidig at de rådighedsbeløb man som kontanthjælpsmodtager vil have efter at regeringen har indført et kontanthjælpsloft er helt rimelige en typisk enlig forsørger med tre børn vil med det nye kontanthjælpsloft modtage godt tohundrede og enogfirstusind

de hver måned har cirka tolvtusinde og ottehundrede

er betalt tilsvarende vil et typisk kontanthjælpsægtepar med tre børn modtage cirka firehundrede og sekstusind kroner om hvilket svarer til at de hver måned har cirka femtentusind kroner til rådighed når skatten og huslejen er betalt når man har beløb i den størrelsesorden til rådighed

fem og tyve timersreglen i høj grad også om at få gjort noget ved de alt for mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere der hænger fast i kontanthjælpssystemet da regeringen trådte til overtog den et kontanthjælpssystem hvor knap hver tredje

og blandt ægtepar på kontanthjælp

det tegner ikke mindst et billede af dårlig integration når

enten er indvandrere eller efterkommere fra ikkevestlige lande altså to tredjedele af de ellevetusinde og ottehundrede flygtningetilstrømningen er samtidig steget så markant

og fjorten og beskæftigelsen blandt nytilkomne er lav derfor er det bydende nødvendigt at flere forsørger sig selv

er nogle af de svageste som vi burde hjælpe

folketingsvalget hvad der ville ske med vores børn de svageste børn de fattigste børn

lars løkke rasmussens og venstres daværende forslag om et moderne

konsekvens at der ville være mange børn der ville havne

fattigdomsgrænse som den tidligere regering havde

men også fra daværende finansordfører herre peter christensen

har slået to tykke streger under at der ikke skal være flere fattige

at have flere fattige under regeringens fattigdomsgrænse alligevel er

på et år lykkedes

hvad betyder det så ja det betyder jo at det bliver

skal af sted på lejrskole eller de

på spejderlejr eller starte til fodbold så må forældrene sige nej og det bliver også svært at tilberede et sundt og nærende måltid mad

derfor de grænser er lavet det er jo fordi det hvis man er under den grænse

så er man fattig og der er det det undrer mig at regeringen fører en politik som betyder flere fattige

når man før valget lovede danskerne endda med to tykke streger under at der ikke ville komme flere

som er uden for arbejdsmarkedet som vi kan se af tallene er det her et kæmpemæssigt integrationsproblem der er en

ni timer om ugen har man tjent nok til at være fuldstændig frigjort fra det hele og

er at vi har lavet en politik som satser på at få folk

en

og tror regeringen at det bringer noget lykkeligt med sig at de her børn skal vokse op under de her kår hvor der bliver ringere adgang til sund mad hvor der bliver ringere adgang til at være en del af de sociale fællesskaber hvor man ikke kan gå til spejder ligesom de andre og

bare med en lillebitte smule arbejde for eksempel

kan blive en del af det arbejdende fællesskab og man er fuldstændig frigjort fra alle effekter af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen

har muligheden for at få fodfæste og muligheden for at kunne

modtage godt tohundrede og enogfirstusind kroner om året i offentlige ydelser før skat det svarer til at de hver måned har cirka tolvtusinde og ottehundrede

når skat og husleje er betalt kontanthjælpsægteparret med tre børn

i samlede offentlige ydelser eller hvad der svarer til

på cirka femtentusind om måneden når man har beløb i den størrelsesorden til rådighed

giver det ikke mening at tale om fattigdom

mener faktisk at det er helt rimelige rådighedsbeløb i regeringen er vi optagede af at flere kommer i arbejde så de bliver i stand til at forsørge sig selv og deres familier det er også derfor at regeringen har indført blandt andet integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet det bedste vi kan gøre for

af kontanthjælpsmodtagere er netop at få mor og far i beskæftigelse

det gør det sværere at være barn og have et godt børneliv

det må da heller ikke være sjovt for de andre børn i klassen som

må sige farvel til en klassekammerat det kunne jeg godt have tænkt mig

børne og undervisningsministeren om men det er altså ifølge regeringen ikke et spørgsmål til den minister

lars løkke har sat to streger under at vi ikke kommer til at føre en politik der bringer børn under regeringens fattigdomsgrænse

ville bringe børn i fattigdom

vi beskyldt for at tale imod bedre vidende for som det blev sagt lars løkke har slået fast at venstre ikke kommer til at lave et kontanthjælpsloft som bringer børn under regeringens fattigdomsgrænse nu står det så soleklart i et svar fra beskæftigelsesministeren at regeringens kontanthjælpsloft vil sende syv tusind børn under den selv samme fattigdomsgrænse

man har snydt nogle vælgere og helt præcis

på kontanthjælp med de overrepræsentationsgrader jeg nævnte tidligere derfor er det meget magtpåliggende for regeringen at få ændret dette billede og det er grunden til at vi tager det meget alvorligt og vi bør ikke dømmes eller bedømmes på et enkelt element i en hel kæde af politiske beslutninger som indeholder integrationsydelse kontanthjælpsloft to hundrede og fem og tyve timersregel

med arbejdsmarkedets parter topartsaftale med kommunerne for at sikre at disse mennesker

er der selvfølgelig også en anden mulighed og det er

ingen børn ville bringes under fattigdomsgrænsen men nu har vi fjernet den officielle fattigdomsgrænse

argument

i skolegården og

bagefter sagde det gælder ikke

vi får skabt en større dynamik både for indvandrerfamilier og for øvrige danske familier det er en tung omfattende dagsorden vi arbejder med i hele regeringen og

bedømmes på et enkelt statisk element

fattigdom er et mere komplekst begreb end dette isolerede økonomiske indkomstbegreb

ikke på at vi vedstår vores intentioner vi vedstår vores politik og jeg er overbevist om at det bedste vi kan gøre for

bliver præmieret og understøttet i at få den gevinst vi stiller foran dem ved at blive en del af det arbejdende fællesskab selv med et meget lille timetal det vil markant ændre børnenes situation og gøre deres muligheder for at blive en del af et skolefællesskab

af advokatrådet et medlem indstillet af dansk flygtningehjælp et medlem fra udenrigsministeriet og et medlem fra udlændinge integrations og boligministeriet

foreslås det at flygtningenævnet fremover alene skal bestå af medlemmer udpeget af udenrigsministeriet og udlændinge integrations og boligministeriet der skal altså ikke fremover indstilles medlemmer af advokatrådet og dansk flygtningehjælp

beslutningsforslaget ikke specifikt omhandler dommernes rolle i fremtidens flygtningenævn

at gå ud fra at forslagsstillerne ikke også foreslår at dommerne ikke længere skal være repræsenteret i nævnet men

det håber jeg meget at forslagsstillerne vil

når vi når så langt jeg går således ud fra at beslutningsforslaget skal forstås således at flygtningenævnet fremover skal bestå af tre medlemmer altså en dommer en medarbejder fra udenrigsministeriet og en medarbejder fra udlændinge integrations og boligministeriet men det spørgsmål håber jeg meget at der vil komme

er som bekendt i dag et uafhængigt domstolslignende organ nævnets afgørelser er endelige hvilket betyder at de ikke kan indbringes for andre myndigheder eller for domstolene for regeringen er det afgørende at flygtningenævnet ikke bare fungerer uafhængigt men også fremstår uafhængigt i den sammenhæng er nævnets sammensætning selvfølgelig relevant det er ikke nogen hemmelighed at venstre siden to tusind og tretten hvor nævnet blev udvidet med en medlem fra udenrigsministeriet og en medlem indstillet af dansk flygtningehjælp

spørgsmålstegn ved om flygtningenævnet har den rette sammensætning efter at venstre har fået regeringsmagten har regeringen gennemført adskillige ændringer på udlændingeområdet og derfor

overvejer vi selvfølgelig også løbende om der er behov for yderligere ændringer på udlændingeområdet vi vil derfor til efteråret fremlægge et konkret forslag til ændringer af flygtningenævnets sammensætning

den forbindelse lægge vægt på at sikre flygtningenævnets uafhængighed og status som et

til den anden del af beslutningsforslaget nemlig forslaget om at begrænse flygtningenævnets indflydelse på asylpolitikken forslagsstillerne ønsker ifølge beslutningsforslaget at der skal indføres en form for politisk kontrol med flygtningenævnets praksis i de konkrete asylsager for eksempel ved at folketinget skal godkende visse

nævnets afgørelser

ligesom alle andre offentlige myndigheder træffe afgørelser i overensstemmelse med gældende lovgivning det er med andre

hvordan den danske asylpolitik skal indrettes hverken i dag eller i fremtiden dansk asylpolitik fastlægges i folketinget og sådan må det

et armslængdeprincip i forhold til udlændingemyndighederne herunder flygtningenævnet og i forhold til behandlingen af de konkrete udlændingesager udlændingesager

det er for regeringen vigtigt at holde fast i dette princip

også i fremtiden er et uafhængigt og domstolslignende organ et uafhængigt organ der naturligvis efterlever og forvalter de regler der er vedtaget af folketinget regeringen kan altså samlet set ikke støtte beslutningsforslaget

op til en politisk drøftelse efterfølgende

til advokatrådet hvordan ser ministeren på at advokatrådet udpeger en repræsentant til at sidde i flygtningenævnet

de har jo ved adskillige lejligheder givet udtryk for at de varetager flygtninges interesser og det er fair nok det må man sådan set også godt give udtryk for man må også godt arbejde for det og have det som sin sag men det er måske så lidt uklogt at man så sidder i et nævn der er med til at træffe afgørelse om

har brug for det modsatte der er brug for en bred politisk afklaring så der kan skabes ro og kontinuitet om nævnets sammensætning og rolle og dermed også i dansk asylpolitik socialdemokratiets afvisning af dette beslutningsforslag skal derfor ikke ses som en generel afvisning af at diskutere flygtningenævnets sammensætning og rolle vi deltager meget gerne

nogle diskussioner men vi ønsker at det skal ske på et lidt bedre beslutningsgrundlag altså har det haft konsekvenser for antallet af omgørelser når dansk flygtningehjælp har haft udpeget medlemmer til nævnet det mener vi ikke at der kan rejses entydigt bevis for vi har prøvet at grave lidt i tallene

hvert fald ikke argumentere for hvilken rolle spiller advokatrådets udpegede medlemmer i nævnet

hævder det modsatte hvorfor ser vi forholdsvis høje omgørelsesprocenter i nogle år for eksempel fire og tredive procent i to tusind og otte mens der i andre år som for eksempel i to tusind og fjorten kun blev omgjort fjorten

hvilke overvejelser ligger der bag praksisændringer i flygtningenævnet som for eksempel da nævnet i oktober tolv besluttede at tildele kristne konvertitter fra for eksempel afghanistan og iran asyl og ville det være korrekt at forstå sådanne praksisændringer

insinueres i forslagets bemærkninger hvordan sikrer vi den bedst mulige vurdering i de mange sager hvor afgørelsen må basere sig på en vurdering af ansøgerens troværdighed både i udlændingestyrelsens og flygtningenævnets vurderinger alt det ønsker socialdemokratiet en grundig diskussion af før vi låser os fast på vores holdning til både sammensætningen af nævnet og den øvrige lovgivning der ligger til grund for nævnets arbejde

glade for at regeringen nu kan fortælle at de til efteråret vil fremlægge et

vi vil gerne bede regeringen om inden det forslag bliver fremlagt at der bliver indledt politiske drøftelser om sagen med håb om en bred og en langtidsholdbar aftale der kan skabe ro og kontinuitet om flygtningenævnets arbejde

stemmer overens med det der står i forslagsstillernes

i mere end tredive år spillet en stor rolle i dansk asylpolitik både i fordelingen af flygtninge

de har en høringsret når det handler om åbenbart

så er de røget ind og ud af flygtningenævnet

deltager meget gerne i en diskussion af dansk flygtningehjælps rolle i den forbindelse vi mener ikke er noget problem at de skal høres

flygtninge i kommunerne indtil

en diskussion om hvorvidt de skal sidde i flygtningenævnet vi mener bare at det skal ske på et bedre beslutningsgrundlag som jeg også sagde i min ordførertale mener vi ikke at der kan argumenteres for

flere afgørelser fra udlændingestyrelsen

og derfor mener vi det er svært at argumentere sagligt for at

deres placering i nævnet i sig selv skulle betyde

medierne i høringssvar og så videre har tilkendegivet at den ene eller den anden stramning over for flygtninge

retssikkerhed det er også okay det må man gerne mene men er det ikke principielt forkert at de sidder i et nævn

til at træffe afgørelse om hvorvidt de pågældende flygtninge så skal

er et demokratisk flertal der træffer den beslutning mener socialdemokraterne at have de kompetencer

nemmere adgang til at få asyl i danmark

komme forbi en minister eller et udvalg

dansk folkeparti foreslår således at dansk flygtningehjælp og advokatrådet fremadrettet skal miste sin rettighed til at indstille medlemmer af flygtningenævnet det vil således fremover kun være udenrigsministeriet og udlændinge integrations og boligministeriet der vil kunne udpege medlemmer af nævnet som jeg indledte min tale med at sige har venstre langt hen ad vejen de samme betænkeligheder ved sammensætningen af flygtningenævnet som forslagsstillerne her har derfor glæder jeg mig også over at kunne konstatere at regeringen er opmærksom på problemstillingen og derfor ser jeg naturligvis også frem til at regeringen i løbet af efteråret

et konkret forslag til en ændring af sammensætningen af flygtningenævnet ifølge forslaget

et skridt videre og det foreslås at der skal indføres en vis form for politisk kontrol med nævnets arbejde det kan vi fra venstres side på ingen måde støtte op om uanset sammensætningen og den kan

så skal flygtningenævnet altid være et uafhængigt og domstolslignende organ også fremover regeringen arbejder hen imod at vi kan få en grundigt gennemarbejdet sammensætning af flygtningenævnet der stadig skal arbejde uafhængigt det arbejde

udelukkende var styrelsen der traf afgørelser i asylsager

tilbage med et gevaldigt retssikkerhedsmæssigt problem

flygtningenævnet udfylder jo i dag rollen som et såkaldt uvildigt domstolslignende organ hvor man kan få prøvet den afgørelse

der er bestemt ikke brug for mindre

foreslår dansk folkeparti at flygtningenævnets afgørelser skal godkendes af for eksempel integrationsudvalget hvis de er af mere principiel karakter det

flygtningenævnet tager jo naturligvis udgangspunkt i dansk lov når de træffer deres afgørelser og hvis man er uenig i de afgørelser der træffes

at de arbejder med samme sag så mon ikke den sag

står foran sin løsning i dette kalenderår det vil jeg gætte på

ser sådan set med positive briller på

forslaget fra dansk folkeparti ikke fordi vi ikke har noget godt at sige om dansk flygtningehjælp

af godt at sige om den indsats de har gjort for flygtninge igennem årene og tak for det men fordi vi egentlig deler ønsket om

forslagets punkt to som jeg til gengæld er lidt mere i tvivl om hvor regeringen står nemlig spørgsmålet om at begrænse nævnets indflydelse på asylpolitikken i danmark

i hvert fald godt tænke os at gå lidt dybere ind i det

få stillet nogle spørgsmål om hvordan det er i andre nordvesteuropæiske lande i forhold til hvordan

helt uafhængigt kan bestemme om bestemte befolkningsgrupper kan få særlig

hvis man nu ikke kan få et flertal for forslaget man lokker jo ellers med lidt ekstra indflydelse til dem der stemmer for og det synes jeg er et meget smart

kunne det jo være at man kunne lave en beretning blandt de partier som er enige om at der skal

noget og det kunne jo også godt være at vi hvis vi nu står lidt sammen

som jo på objektiv vis skal forsøge at se om der er ret og rimelighed i det der bliver besluttet

kommer det så i nævnet og at der er nogle fagkompetencer i det nævn som også repræsenterer civilsamfundet synes vi på alle måder er med til

legitimere og afpolitisere nævnet så i stedet for at tale om at vi skal sikre at der er nogle der rent faktisk

er nogle der efterprøver og virkelig ser om der kunne være

uret ved at sige at de ikke kan sortere i hvad der er objektivt og hvad der er subjektivt de varetager nogle interesser men jeg mener at det er flygtningenes tarv i

har direkte kontakt og viden om flygtninge her i danmark som de flygter til viden og ekspertise og konkret praktisk erfaring må altså ikke spille en rolle i flygtningenævnets arbejde det forstår jeg ikke det synes vi i

for de kritiske stemmer som gør opmærksom på virkelighedens vilkår for flygtninge både i nærområderne

grad argumentere for at integrationsministeriets udpegede repræsentanter ikke er

altså de afgørelser der træffes

et domstolslignende organ det er netop ikke en domstol hvis man ville sikre en total uvildighed skulle man give

blive påklaget til til domstolene

kan ordføreren følge min tanke nemlig at

skulle være særlig ikkeuvildige

usikkerhed i afgørelserne fordi de enten er indklagede eller fordi vi selv har har bedt om en afgørelse

spiller flygtningenævnet jo præcis den rolle som de skal og som vi lovgivere har lagt op til loven er jo klar og det er så der hvor der er er usikkerhed om det jeg har også meget svært ved at se hvordan det skulle ændre sig hvordan uvildigheden skulle blive større af at få færre repræsentanter fra forskellige steder med

siger at der er behov for

forslag fra ministeren om at reformere flygtningenævnet

også med på at få flygtningehjælp ud af flygtningenævnet det

flygtningehjælp selv så de ikke bliver anklaget for at

som behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet

og hvis afgørelser er endelige som det er i dag igennem årene har mistet troværdighed og har for stor indflydelse på dansk asylpolitik

nævnet er at det som et ikkefolkevalgt organ har stor indflydelse på den politik som danmark fører på asylområdet og at et antal medlemmer af nævnet er udpeget af dansk flygtningehjælp og advokatrådet

advokatrådet de har jo mange gange været ude at argumentere både i høringssvar her i folketinget og i

flygtninges og asylansøgeres interesser igen

men så er det måske ikke så hensigtsmæssigt at man sidder

er med til at træffe beslutninger om hvorvidt der skal ændres på kursen asylpolitik eller om hvorvidt skal have opholdstilladelse i konkrete sager med det her

beslutningsforslag pålægges regeringen at ændre reglerne for udpegning af medlemmer i flygtningenævnet

tusind og seksten at fremsætte et konkret lovforslag som begrænser

indflydelse på asylpolitikken og sikrer demokratisk kontrol med flygtningenævnets arbejde det kunne eksempelvis ske ved at det skulle forbi en minister et udvalg her i folketinget eller et ganske særligt udvalg oprettet til til lejligheden

i stedet lade udlændingestyrelsen træffe afgørelser i de konkrete ansøgninger om asyl disse afgørelser bør så efter vores opfattelse i udgangspunktet være endelige og der bør kun i særlige tilfælde være ankemuligheder men da det nok har lidt lange

holder vi os til dette beskedne forslag og vi kvitterer for at der

for at danmark hænger sammen kulturelt socialt og økonomisk vi skal hjælpe mennesker i nød men vi skal også gøre det på en måde så vi selv kan følge med vi skal passe på danmark jeg har efterhånden gentaget det til hudløshed men regeringen er garant for en konsekvent udlændingepolitik som skal sikre et åbent danmark for dem der kan og vil og lukke dørene for dem der ikke vil regeringen har derfor gennemført en lang række stramninger på udlændingereglerne siden vi trådte til og heldigvis sammen med dansk folkeparti stramningerne er sket netop for at sikre at vores udlændingeregler er tilpasset den aktuelle flygtningesituation og for at passe på danmark vi skal nemlig ikke tage så mange flygtninge at det kommer til at true vores sammenhængskraft og vores økonomi og antallet af asylansøgere har selvfølgelig en betydning for de udfordringer som vi kommer til at

midlertidig grænsekontrol ved den dansk tyske grænse for

understøtte håndteringen af situationen og for at modvirke en eventuel ophobning af flygtninge og migranter i danmark alle disse tiltag ser ud til at have haft en mærkbar effekt vi oplever således i øjeblikket at både indrejsetallet og asyltallet er faldet siden danmark indførte grænsekontrol og siden vi vedtog stramningerne på udlændingeområdet

jeg kan også sige at vi følger udviklingen dag for dag for det kan meget hurtigt ændre sig

at jeg vil følge udviklingen meget nøje og også er klar til at

regeringen kan på den baggrund ikke støtte

men jeg ser frem til den videre debat og ser selvfølgelig også frem til at vi i fællesskab diskuterer problemstillingen fordi det vigtige for mig og

hvis vi ser på de ikkevestlige indvandrere der er i danmark nu at så har de svært ved at få fat på arbejdsmarkedet eller omvendt

stort problem ikke bare rent økonomisk fordi det koster

i overførselsindkomster men jo også fordi

koster på det værdimæssige plan når man ikke tager del i danmark

have et åbent danmark for dem der kan og vil

der hvor vi er mest uenige med dansk folkeparti eftersom

har den ambition at udlændinge der kommer til danmark herunder asylansøgere faktisk skal arbejde og være en aktiv del af vores samfund mens de er

selvfølgelig glad for at dansk folkeparti vil bruge interviews med socialdemokratiske politikere som udgangspunkt for beslutningsforslaget altid rart når man kan

vil vi godt have

sige nej tak og afvise det her forslag vi har lige indgået i forhandlinger om og også været med til at vedtage ganske vidtgående stramninger af den danske

skal hjælpe flygtninge det det

ud til at ophøre lige nu vi står midt i en flygtningekrise som formentlig

være en krise i mange år ud i fremtiden så så til spørgsmålet ja vi har behov for at

bringe det antal der kommer til danmark ned for at kunne følge med af de

vi kan jo ikke vide hvordan verden vil ændre sig der kan godt være behov for at få yderligere stramninger vi kommer også til at skulle snakke nye familiesammenføringsregler på et tidspunkt her har vi også præsenteret nogle forslag

fremsat ideer til hvordan man kan kan begrænse indvandringen af arbejdskraft fra ikkevestlige lande

vi lige tager en ny forhandling hvis der opstår en atomkrig så jeg ikke skal stå til ansvar for

det væsentlig mindre attraktivt at søge asyl i danmark og det er venstre selvfølgelig tilfreds med faktisk kunne vi se i dr hvordan vi i marts og april måned havde det laveste antal asylansøgere i fem år stramningerne har regeringen og venstre blandt andet indført sammen med forslagsstillerne der med dette beslutningsforslag

om at begrænse den ikkevestlige indvandring det er dog ikke en opfordring som venstre kan bakke op om vi har nemlig fuld tiltro til at regeringen følger situationen tæt på udlændingeområdet det har den gjort lige siden den overtog regeringsmagten og at den står klar til med meget meget kort varsel

skulle vise sig nødvendigt faktisk er det også værd at bemærke at en stor del af de tiltag

vedtog tidligere på året jo netop giver

regeringen mulighed for at gå ind og handle exceptionelt hurtigt hvis der pludselig opstår et nyt stort asylpres derudover har vi fuld tiltro til at regeringen selvfølgelig også indkalder til nye forhandlinger hvis der rent faktisk opstår en ændring i situationen så selv om venstre selvfølgelig bakker op om den linje som regeringen har lagt med blandt andet støtte fra dansk folkeparti så mener vi ikke at tiden lige nu er relevant

at indkalde til nye forhandlinger derfor bakker venstre ikke op om det her

at

at søge ly og beskyttelse her i danmark det mener vi i enhedslisten er et usolidarisk svar på en verdenshistorisk flygtningekrise og vi kan derfor heller ikke støtte forslaget vi er dybt uenige i for eksempel forringelsen af flygtninges

hedder midlertidig beskyttelsesstatus skal jo altså på nuværende tidspunkt vente tre år før de kan blive genforenet med deres familie det vil sige ægtefælle og mindreårige børn her i danmark krig splitter familier ad det ved vi godt alle sammen men jeg synes jo altså at danmark burde bidrage til at de her familier bliver genforenet frem for at arbejde for at opretholde adskillelsen dansk folkeparti ønsker at forringe flygtninges ret til familiesammenføring yderligere og det er blandt andet noget af det som dansk folkeparti mener at de her forhandlinger skal beskæftige sig med som sagt mener vi i enhedslisten

usolidarisk og forkert svar på det faktum at historisk mange mennesker er tvunget på flugt der findes ikke nogen lette løsninger på det her det siger sig selv men vi ved at der er behov for at stabilisere i nærområderne det er jo altså i de meget berømte og vældig omtalte nærområder at langt størstedelen af verdens flygtninge

lande eller i i de berømte nærområder

forkert vej at gå når danmark vælger at skære ned på udviklingsbistanden frem for at skrue op for i en situation som den her det er også åbenlyst at der er behov for et langt stærkere samarbejde i europa omkring fordelingen af de flygtninge der

synes vi også i enhedslisten at regeringen burde arbejde for men som sagt

at antallet betyder noget for liberal alliance hele verden kan selvfølgelig ikke bo i danmark men vi skelner ikke

hvor folk er fra vi har

den holdning at når det kommer til indvandring så skal man sørge for at tiltrække de flittige lovlydige og demokratiske og begrænse de dovne kriminelle og antidemokratiske mennesker

gøre ved at lave en politik der handler om at man kun kan komme til danmark hvis man på forhånd har en kontrakt med en dansk arbejdsgiver og at man så i øvrigt kan få lov til at blive her så længe man overholder landets love og ikke modarbejder folkestyret man kan selvfølgelig komme ud

bliver arbejdsløs og indtil man får en fast opholdstilladelse mener vi at man så kan få en tre månedersperiode til at søge et nyt job på den måde sikrer

dem selv og for os andre så ønsker vi i forhold til flygtninge at indføre et humant asylstop som handler om at man i en to årig periode lukker for adgangen til at søge asyl i selve danmark vi giver minimum seks milliard kroner til hjælp i syrien og syriens nærområder i den periode og vi tager imod fire tusind fn kvoteflygtninge om året i samme periode

vil jeg gå tilbage til der hvor jeg indledte nemlig den frustration som jeg også har fornemmet breder sig hos ordføreren for forespørgerne herre martin henriksen

sket noget helt andet i debatten i dag fra folketingets største og tredjestørste parti end der skete da vi var her

i hvert fald for ganske nylig derfor slog jeg så også op på den danske ordbog

forskellen på det her med at begrænse og reducere og det er interessant for

som de gjorde sidst jeg ved ikke om det opklarer noget for herre martin henriksen men det gjorde i hvert fald at de stemte med dansk folkeparti i sidste uge og stemmer med liberal alliance i dag og sådan er verden som jeg indledte med at sige så ganske forunderlig

vi kan løse alle verdens problemer fra danmarks side

der ikke er noget som helst stop for hvor meget et land kan håndtere hvor mange folk man kan hjælpe i et lille land som danmark det er ikke det vi argumenterer for det er heller ikke det jeg siger i dag men jeg ønsker ikke at stigmatisere enkelte landegrupper eller personer eller kulturer derfor vil vi heller ikke bakke om det her forslag tværtimod

vi sige at vi i den grad skal til at fokusere mere på hvad det egentlig er der skaber problemerne ude i verden i stedet for at fokusere på hvordan vi holder dem uden

danmarks grænser for det er at udskyde problemerne vi kan love alle her i salen for at problemerne vil overmande os i meget stor grad hvis vi ikke tager uligheden rundtomkring i verden og det ønske om at komme til et sikkert og trygt sted meget seriøst derfor vil vi i den grad plædere for at man i stedet for at skære på udviklingsbistanden og lukke vores grænser og lukke

åbne og sige at vi er afhængige af den verden

bakke op så har vi også meget bedre chance for at gøre det på en lempelig og fornuftig måde

sammen i én pærevælling vi har brug for dygtige udlændinge i danmark danske virksomheder

flere dygtige udlændinge og dem kan kan vi ikke afskære dem fra at kunne rekruttere

de har for længst overhalet os i masser af de lande der ligger øst for os og

i så fald kategoriseres under ikkevestlig

det kommer til at sætte danske virksomheder bagud samtidig kan vi jo ikke

opstå krige og konflikter vi kan prøve at være med til at

hvor de opstår om det er øst eller vest

beslutte hvor flygtninge må komme fra og hvor ikke må komme fra

skulle der blive indkaldt til forhandlinger om

flygtningeforhold så deltager radikale venstre selvfølgelig altid

de massive flygtningestrømme vi jo ser lige nu har betydning for vores mulighed for at sikre en god integration det lægger et pres på kommunerne

børnehaverne og skolerne og antallet betyder noget det skal man være helt ærlig

set også bekymret over flygtningestrømmene og er interesseret i at begrænse

de flygter fra deres hjem og vores vores holdning er at vi skal sikre en verden hvor folk ikke er nødsaget til at flygte fra deres hjem hvordan gør vi så det

vi kan starte med at sikre at alle børn har ret til en skolegang sådan er det ikke

kan se sig selv få et arbejde se sig selv få et liv vi kan sikre at voksne kan få et arbejde så de kan forsørge sig selv og deres børn vi kan sikre at der er ret til mad og drikke med den måde hvorpå man skærer på udviklingsbistanden lige nu med den måde

det faktisk rigtig svært at finansiere vand og mad til de mange flygtninge der er lige nu

betyder at folk flygter folk flygter når de ikke kan se en fremtid dér hvor de er når de ikke kan forsørge sig selv og når de ikke kan give mad og

til deres børn derfor håber jeg også

klart det mest effektive værktøj til at begrænse flygtningestrømmene mod danmark men da jeg ikke opfatter dansk folkepartis forslag som et

indvandring men når man læser side to og tre ser

den radikale ordfører også var inde på at det

begrænse den del af indvandringen der ikke bidrager positivt til det her samfund

det er vigtigt at vi er åbne og imødekommende over for dem der bidrager uanset deres baggrund tag nu det eksempel med sushikokken sushikokken i dag fra fanø

er helt grotesk at vedkommende på grund af nogle bureaukratiske regler ikke kan få forlænget sin opholdstilladelse nu har integrationsministeren været ude og været imødekommende og han får sikkert lov til at blive her når han har sendt en ny ansøgning

der bidrager positivt til samfundet

sådan en som sigøjnerbossen

er velkomne og dem der ikke vil danmark dem der ikke bidrager

socialdemokraterne ønsker at begrænse den ikkevestlige indvandring til danmark det synes vi er rigtig

inde på fru sofie carsten nielsen og herre naser khader at det skulle være et drilleforslag det er

som sagt ment det her et stykke tid og vi vil faktisk gerne teste om andre partier

for at forslaget kommer på nuværende tidspunkt så

venstre og konservative

et forslag til vedtagelse som handler om at reducere den ikkevestlige indvandring

havde deres eget forslag som handlede om at begrænse

havde vi jo den tanke at når man havde den opfattelse i sidste uge

det også godt være at man har den opfattelse i i den her uge

ønsker at vedtage nogle ting i folketingssalen som forpligter partierne og regeringen til at arbejde for at reducere den ikkevestlige indvandring

til handler det her om kultur det handler om sammenhængskraft det handler om traditioner der er grænser for hvor mange mennesker vi kan tage imod

i danmark fordi vi er et forholdsvis

vi skal begrænse indvandringen yderligere jeg er

for voldsomt jamen så kan vi ikke hvile på laurbærrene så er der behov for at man gennemfører nye stramninger og det

beslutningsforslaget i al sin enkelhed hvis det bliver vedtaget vil pålægge regeringen

de politiske partier til forhandlinger om udlændingepolitikken med henblik på at begrænse den ikkevestlige indvandring til danmark mest muligt

bør man også stemme for det her i folketingssalen men det tager vi igen ved

for regeringen end ved at være med i en regering så herre martin henriksen kunne jo

set bare forlange at de her stramninger som herre martin

martin henriksen ikke bare give et enkelt eksempel på noget som

på udlændingeområdet som de ikke

få igennem hvis herre martin henriksen havde haft jobbet som

inger støjberg det ønsker dansk folkeparti så ikke at han skal være men det der er meget meget underligt synes jeg er at man bruger mit parti og andre partier til at pålægge regeringen noget som helst når man påstår at at dansk folkeparti har større indflydelse

hvorfor pålægger herre martin henriksen ikke bare

kan vi jo stemme for i folketingssalen og det skal vi gøre og hvis andre partier også ønsker det venstre ønskede det jo i sidste uge og konservative

jo det politik handler om at man udvikler sin politik man melder det ud offentligt

der skal sikre et åbent danmark for dem der kan og vil

vi ønsker at passe på danmark og derfor

af udlændingepolitikken som socialdemokraterne gennemførte da de havde regeringsmagten derudover

har vi strammet markant på asyl og opholdsvilkårene i danmark for det første

vi i november to tusind og femten vedtaget asylpakke i der giver myndighederne en række nye redskaber til at håndtere en stigning i antallet af flygtninge og migranter som indrejser og opholder sig i danmark og sikre opretholdelse af ro og orden for det andet fik vi i december vedtaget en lovgivning der giver mulighed for at iværksætte et transportøransvar ved rejser til danmark fra et andet schengenland hvis danmark indfører midlertidig grænsekontrol for det tredje fik vi i januar gennemført asylpakke

som indeholder nogle nogle meget betydelige stramninger på asyl og migrationsområdet med henblik på at gøre det

til danmark med det forslag vi behandler her i dag lægger forslagsstillerne op til en total omlægning af dansk asylpolitik flygtninge der ankommer til danmark skal efter forslaget ikke beskyttes her i landet men derimod sendes til lejre i nærområdet eller lejre i andre lande som mod betaling er villige til

ikke første gang at dansk folkeparti eller andre partier kommer med lignende forslag og forslaget

også umiddelbart virke tillokkende og besnærende men forslaget som det er præsenteret for os i dag

til de mange praktiske og økonomiske men også juridiske problemstillinger der er forbundet med ideen om at oprette lejre i nærområderne for at tage de praktiske problemer først vi kan ikke uden videre etablere eller finansiere flygtningelejre eller modtagecentre i et andet land uden dette lands samtykke erfaringer viser at de primære tilflugtslande eller transitlande for eksempel i afrika i vidt omfang er skeptiske i forhold til at påtage sig en stor byrde som værter for store flygtningegrupper

således blive vanskeligt at finde et land som vil indvillige i

modtage flygtninge fra danmark derudover

er det klart at det vil kræve ganske betydelige økonomiske ressourcer at etablere og drive lejrene hertil kommer der så også en række juridiske udfordringer som er forbundet med forslaget danmark har

en international forpligtelse til at sikre at modtagerlandet

har søgt om asyl i danmark tilbage til hjemlandet

andet land hvor han eller hun udsættes for forfølgelse herudover har

asylansøger ret til at indgive en ny asylansøgning i danmark uanset om han eller hun har fået afslag

lejre i nærområderne det er derfor ikke svært at forestille sig at der

vil være flygtninge som igen og igen vil forsøge indrejse i eu og hvis jeg skal sige det

dybere bearbejdelse af de her elementer når det er sagt

er det selvfølgelig nødvendigt også at påtage sig en nærområdeindsats og danmark påtager sig sit ansvar regeringen har således fokus på

hjælpe i nærområderne en styrket indsats i nærområderne er nødvendig i bestræbelserne på at finde en holdbar og effektiv løsning på flygtninge og migrantudfordringerne ellers risikerer vi at mange tusinde flere flygtninge og migranter vil søge mod europa og danmark det er vigtigt at huske på at vi

for de samme penge ved at fokusere på nærområderne og samtidig

bliver det også nemmere for flygtningene at komme hjem og genopbygge deres land når der igen bliver fred

sådan som jeg også har forklaret at det vil være forbundet med meget store vanskeligheder hvis vi skal gå videre med ideen om lejre og modtagecentre i nærområderne på nuværende tidspunkt

sådan at der også er brug for nytænkning og derfor synes jeg

også at det er fint at dansk folkeparti

forslag som det her om end

at der altså er meget meget store

også af økonomiske

årsager og så også det rent praktiske i

at påtage sig den her opgave vi kan jo se hvordan man også i for eksempel kenya i øjeblikket stiller sig meget skeptisk over for den meget store flygtningelejr

det er ikke så nemt endda og vi bliver bare nødt til det synes jeg også allerede nu at sige at det

en nem løsning det lyder meget nemt og besnærende men

undersøge hvordan det kan lade sig gøre og også undersøge

øger ulandsbistanden til det pågældende land eller hvad det nu kan være ville det være en en fremgangsmetode som man kunne

har fået det juridiske på plads vil regeringen

og vi har jo også haft flere tilfælde hvor vi kunne samarbejde så så

set fint nok jeg betragter nu alligevel det her mest som

et drilleforslag fordi jeg egentlig godt tror at forslagsstillerne ved at der er en række

set også erklære mig enig med ministeren i de årsager som hun fremhæver som grund til at

jeg tror faktisk næsten ikke man kan forestille sig andet end

vil være sådan tror jeg at der vil være langt flere

alternativet er jo millioner af mennesker der rykker

simpelt hen ikke europa kan kapere så diskussionen er

det her konkrete forslag betragter jeg mest som et drilleforslag og det afviser vi også

er vi vi så heldige at dansk folkeparti er det største borgerlige parti i det danske folketing og

jo har magten til at sætte foden ned over for regeringen herre martin

magtmiddel at de sådan set

hvis dansk folkeparti mener at der ligger en løsning på det største problem for dansk folkeparti i danmark nemlig den her udlændingeproblematik en løsning der lige

ved bare at true med det eller ved bare at sige okay vi støtter ikke regeringens politik på x område medmindre vi får det her igennem

vigtigste politikområde for jer når nu der åbenbart ligger en løsning på alle vores problemer på

må ty til hjælp fra socialdemokraterne og andre for igennem folketinget at pålægge

at nu skal hun indkalde til forhandlinger hvorfor siger man ikke bare

afvises ved grænsen vi behandler deres sag i danmark og så sender vi dem til en lejr i udlandet hvor vi så giver dem beskyttelse hvis det er det man vurderer de har krav på ellers kan man jo starte den sædvanlige hjemsendelsesprocedure hvis man mener de skal afvises og sendes tilbage til det land som de oprindelig

oplagt at vi hjælper hinanden der har også været folk fra venstre der har tilkendegivet at de ønsker at gå den her vej men når

i folketingssalen hvor man har mulighed for at påvirke det så ønsker man

stemme for det så jeg vil bare opfordre socialdemokraterne og

om ikke man hvis ikke nu så på et senere tidspunkt

jo til sidst når man stemmer om noget men hvis der skulle være flertal for hver eneste lille ting altid når man bare lagde det

bare jeg siger at hvis det her er så vigtigt for dansk folkeparti

er snuptagsløsningen på det vigtigste problem dansk folkeparti har så forstår jeg simpelt hen ikke når nu man ovenikøbet har mere magt

man jo siger man har ved at stå uden for regeringen

kunne være og så nævnte han nogle lande som det måske kunne være

der er ingen af os der ved om det vil være tilfældet men

der er ganske store juridiske og politiske problemer

model lige nu hvad der kan ske i fremtiden er der ingen

socialdemokraternes nye bud på en human asylpolitik at man ville samle folk i algeriet og libyen og at man ville følge folk pænt derhen igen hvis de så

til danmark nu siger ordføreren så

forstår det at det ikke er noget man forestiller sig skal ske lige nu så

stemt ja hvornår forestiller man sig så at det her skal ske har man en eller anden udsigt

er ligesom tidshorisonten for de her visioner det er jo ret

at se dagens lys inden for en overskuelig fremtid

spørgeren er enig med mig i at der i dansk politik en gang imellem skal være plads til også

jeg vil omvendt næsten stille det spørgsmål kan spørgeren måske forestille sig

en verden hvor der ikke er bedre fungerende lejre hvor der er flere der vil være i fremtiden det tror jeg

alternativet til det er jo at der kommer millioner

det er udelukket i fremtiden men jeg anerkender blankt at der selvfølgelig også er nogle spørgsmål der relaterer sig til konventionerne som gør det her vanskeligt og det var også derfor jeg indledte med at sige at det ikke er noget der ligger lige for det er noget som vil kræve mange

dansk folkeparti at vi tilbagesender flygtninge til lejre i nærområderne eller til lejre i andre lande det gør dansk folkeparti uden at redegøre nærmere for hvilke lande der er tale om

juridiske og økonomiske konsekvenser som forslaget uundgåeligt vil møde på sin vej men jeg ser selvfølgelig frem til at høre dansk folkeparti til hvad det er for nogle lande det for eksempel kunne være nu har socialdemokratiet foreslået libyen som mig bekendt er den største hvepserede af islamisk stat uden for irak og

op mod som jeg husker det to millioner flygtninge allerede kunne det være libanon hvor omkring en fjerdedel af landet i dag er flygtninge kunne det være i jordan som også er stærkt presset så nævner man australien og det er jo en smuk model men men europa og danmark er jo altså ikke en ø

der er lande rundt omkring os hvor det ville give mening så jeg har

stor sympati for forslaget men jeg synes bare ikke det giver særlig meget mening i den i den virkelige verden som vi står over for derudover

kun kunne lade sig gøre hvis man smed mange af danmarks internationale forpligtelser i skraldespanden vi har

at dem er vi selvfølgelig villige til at kigge på men ikke i det omfang som der er tale om her til gengæld bakker vi op om den linje vi har lagt fra starten en linje hvor vi arbejder tæt med blandt andet dansk folkeparti

meget meget glad for vi vil som hidtil sørge for at danmark fører en konsekvent og realistisk udlændingepolitik hvor vi til et absolut minimum minimerer antallet af asylansøgere og migranter der kommer til danmark en udlændingepolitik hvor vi så samtidig

åbner danmark mere for dem som aktivt kan og vil danmark og samtidig en udlændingepolitik hvor vi selvfølgelig støtter de lande i nærområderne som allerede er meget meget pressede af at tage flygtninge det gør vi allerede ved meget omfattende programmer blandt andet til at støtte i for eksempel jordan i libyen således at de strukturer der er der ikke også braser sammen

ikke også udvikler sig til lande som man flygter fra men venstre kan ikke

monitorerer vi jo hele tiden situationen i

og hvis der opstår en mulighed for at kunne gøre det her på ansvarlig vis

er vi selvfølgelig også åbne for det jeg tror bare ikke det er noget der foreligger lige

flygtningelejre i nærområderne

opleve en tid hvor flygtninge passerer adskillige landegrænser op igennem europa for at komme steder hen hvor de egentlig helst vil være i stedet for at søge i det land der ligger tættest på

lade sig gøre og så begynder det faktisk at ligne noget nu

vi har foreslået forskellige ting som folk har sagt tidligere

sig gøre og så viser det sig faktisk at det kan lade sig gøre hvis der er en politisk vilje til det så spørger jeg bare venstre er der en politisk

virkelig at afsøge mulighederne for at

benytte sig af den her mulighed i forhold til

at det er meget usympatisk at man tilkendegiver at det er en mulighed over for befolkningen

granske i om det rent faktisk er en mulighed

forslaget

at jeg har forståelse for dansk folkeparti

og hvor det er de gerne vil hen med det her ligesom

gerne vil hen i forhold til grænselukning

noget man går ud og gør eller at

her i folketinget vedtage at vi lukker grimhøjmoskeen

i nærområderne og jo altså ikke mindst af den simple årsag at mere end halvfems procent

befinder sig enten som internt fordrevne i de krigshærgede lande eller eller i nærområderne de fleste bor jo i øvrigt ikke i egentlige flygtningelejre men er med større eller mindre succes blevet integreret

altså fns flygtningeorganisation er sådan set ret skeptisk over for tanken om flygtningelejre fordi man

set ikke nødvendigvis det bedste redskab når

man fra højrefløjens side har valgt at skære på den udviklingsbistand som jo blandt andet går til at stabilisere de her meget berømte og omtalte nærområder

valgt at skære på den organisation der hedder undp

en organisation der blandt andet arbejder med at opbygge og styrke infrastruktur

fornuftigt at satse på netop opbygning af infrastruktur et land som jordan har modtaget omkring en

jordan har en jordansk befolkning på cirka samme størrelse som den danske

er en meget stor belastning for deres system herunder skole og sundhedssystemet at der pludselig kommer så mange flygtninge jeg synes det er perspektivløst at man

at de her meget berømte nærområder knækker sammen under flygtningepresset og hvis først de gør det

vil der da for alvor komme flygtninge til europa men altså hvor vil jeg hen med det her jeg vil sige til dansk folkeparti ja hovedopgaven i forhold til at hjælpe de mange mennesker der desværre har behov for beskyttelse ligger helt åbenlyst i nærområdet

går så på at de flygtninge som har fundet vej til danmark skal sendes til nogle ikkeeksisterende

herre martin henriksen så vidt jeg husker

nu er der jo ret langt fra syrien til kenya men men

det ligge kenya har på nuværende tidspunkt verdens største flygtningelejr dadaab

giver beskyttelse til mange hundrede tusinde somaliske flygtninge som

årtier herre martin henriksen og jeg har har i fællesskab besøgt den jordanske indenrigsminister for cirka halvandet år siden jeg præsenterede den jordanske indenrigsminister for herre martin henriksens forslag og sagde jamen kunne

mon forestille sig at tage imod de flygtninge fra syrien som var kommet til danmark indenrigsministeren var en høflig mand men påpegede jo altså at

en million syriske flygtninge

var på den måde ikke sådan

ikke i højere grad er et jordansk ansvar end de dansk ansvar

blandt andet til herre sass larsens

om at oprette lejre i libyen jeg ved ikke hvilken virkelighed herre sass larsen og

dansk folkeparti lever i hvem er det dansk folkeparti og herre sass larsen forestiller sig man skal ringe til altså hvilken milits for libyen bliver pt regeret af militser heriblandt

islamisk stat forestiller man sig at de danske myndigheder skal kontakte islamisk stat og sige undskyld islamisk stat kunne i tænke jer at drive en lejr hvor de mennesker som er flygtet fra islamisk stat

og kommet til danmark kan sendes til forestiller man sig virkelig at det skal foregå på den måde hvordan vil man fra dansk folkepartis side på nogen måde kunne garantere for de her menneskers sikkerhed for det tredje

og netop i en situation som den verden står i lige nu nemlig en situation hvor historisk mange mennesker

at holde fast i den konvention som verdenssamfundet lavede i fællesskab oven på

altså verdenssamfundet kiggede hinanden i øjnene og sagde aldrig igen aldrig igen skal vi opleve at mennesker som flygter fordi deres liv er i fare afvises

en klog beslutning man traf på det tidspunkt da man lavede konventionen som sagt netop i en situation som denne er der behov for sådan en konvention derfor synes jeg at det er trist at dansk folkeparti foreslår at man skal være ligeglad med den enhedslisten kan ikke

hjælper verdens flygtninge og at danmark skal påtage sig sin del af dette ansvar vi ønsker også at man i større grad

vi mener i udgangspunktet ikke at man selv skal have retten til at vælge i hvilket land hjælpen skal foregå

anden sammenhæng end her hvor man alene taler om hjælpen i lejrene

tanke at man skal lave det vi kalder et humant asylstop

består af tre dele nemlig at man i en to årig periode siger at

ikke kan søge asyl i selve danmark at danmark i den periode bruger de minimum seks milliard

der vil blive sparet på dette i forhold til regeringens

syriens nærområde primært i forhold til fødevarehjælp i syrien til fødevarehjælp i fn lejre i nabolandene og til skolehjælp til syriske børn der vokser op i syriens nabolande

at danmark i den periode skal tage flere fn kvoteflygtninge end vi normalt gør fire tusind om året forestiller vi os

der kunne være en snak om hvordan man kan gøre tingene på en anden måde vi synes bare at man skal gøre flere ting på en gang man kan ikke ikke nøjes med bare

dette element liberal alliance kan

muligt i øjeblikket at aftage den strøm af flygtninge

spidsbelastede på alle måder

er helt forkert at bringe det her til debat

alle flygtninge der forsøger at få ophold i danmark tilbage til nogle lejre jeg kan synes at det er usympatisk og ikke ret ansvarligt og konventionsstridigt

hvert fald så langt ude i fremtiden

fra den virkelighed vi har i dag at jeg synes at det er at stikke folk blår i øjnene og faktisk ødelægge den relevans der er i at tale om at nærområderne

løse det her i nærområderne altså at sige fra danmarks side og fra europas side

vi har i den grad et ansvar for at hjælpe globalt når vi taler om nærområder her

at sige at vi i danmark fokuserer på at hjælpe alle de steder i verden

men det er nødvendigt at kigge på at nærområder efterhånden har spredt sig til alle andre steder når vi omtaler dem

mener vi ikke at flygtninge skal være på ubestemt tid i lejre hvor man kan være i årtier lejre er noget der er planlagt som en midlertidig løsning men vi ser desværre tit at det er noget der bliver en varig løsning vi skal derimod satse på

internationale samarbejder hvor danmark går forrest vi kan ikke gå forrest på antal eller på

de værdier og den moral som danmark er kendt for ude i verden og

det her forslag er på alle måder i mine øjne en måde hvor man ikke går forrest men i stedet for går bagest

europa der bærer der er ikke ret mange lande

arabiske emirater bærer ikke men vi oplever altså at folk

komme herop og her vil ordføreren så gerne stille sig an som som moralens vogter jeg mener godt nok at danmark har holdt for siden nitten tre og firs hvor den ulyksalige flygtningelov blev indført jeg forstår slet ikke det der med at man kan sætte sig op på moralens høje hest

synes jeg bare man herinde fra folketinget af

lige lovlig meget at sige at vi egentlig bare stiller os bagest i køen når jeg tænker på

ikke ude efter at danmark ikke gør

det her forslag får os til at stå bagest i køen

er gået fuldstændig imod den måde danmark indtil nu

skal løse vores problemer så det er mig magtpåliggende at sige at danmark

alle måder også ud fra en kynisk økonomisk betragtning

intensivere vores ulandsbidrag og vores støtte internationalt markant

vi opleve at vi kommer til at lide meget større økonomisk nød end den flygtningekrise som vi oplever

det er kun ved at investere massivt i den ulighed der er rundtomkring i verden og få skabt mere lighed at vi vil opleve

andre europæiske lande fordi man bare ville flytte problemet uden for

ville give en helt anden udfordring på sigt end

om velstand længere der handler det om om vi skal i krig

investere massivt

er at vi på alle måder skal bidrage til at de mennesker der

men at opstille et tal for hvor mange vi kan have i danmark når vi har så store kriser er at skævvride debatten fuldstændig

altså det er en teoretisk øvelse som er meget nem at kommunikere i medierne men som på ingen måde giver mening i forhold til vi skal løse et

meget meget alvorligt selvfølgelig

tilhører jo i dag den politiske elite det er danmarks næststørste parti partiet der

eller ej partiet der selv kunne have indtaget statsministeriet hvis det havde villet det så der er mange mange ting man kunne hæfte sig ved ved dansk folkepartis forslag

hos den politiske elite som jeg og radikale venstre er helt grundlæggende uenige i men jeg vil bare fokusere på én ting

alle forholder sig til

ønsker dansk folkeparti at melde danmark ud af alle

internationale aftaler med det her forslag

ønsker dansk folkeparti at andre lande skal påtage sig opgaver som dansk folkeparti ikke ønsker at danmark påtager sig

grundlæggende rettigheder rettigheder som jo altså også gælder

og som vi derved også opsiger for os selv

enorme konsekvenser for danmark så det er ikke bare en grundlæggende omlægning af det danske asylsystem og den danske asylpolitik som forslagsstillerne skriver

danmark i årtier har samarbejdet med vores naboer og

af den grund

mener man helt grundlæggende at den måde som vi gør tingene på for nuværende

ved med at modtage flygtninge år efter årti efter årti er en fornuftig måde

er også derfor der andetsteds i folketinget og i regeringen er forhandlinger om hvad der foregår i moskeerne

social kontrol af piger det handler om at vi har en indvandring til danmark

via asylsystemet som simpelt hen er ude af kontrol kan man fortsætte

sikre at der kommer færre flygtninge til danmark og til europa på er ved markant at skrue op for indsatsen i krigszoner

nærområdebistand det er det vi ønsker i radikale venstre vi er nødt til at skue ud over verden

flere flygtninge hvis ikke

hele den grønne omstilling ikke er dansk folkepartis

afgørende har bremset årtiers tilstrømning

løsning der kan stå alene derfor må der også andre ting til derfor er spørgsmålet sådan set stadig væk om det er det radikale venstres opfattelse at vi kan fortsætte med den asylpolitik som vi grundlæggende har nu så kan vi stramme op her og der en gang imellem eller man kan lempe når der kommer en ny regering

grundlæggende fortsætte med den asylpolitik der betyder

bliver ved med at komme mennesker til danmark som vi ikke kan finde ud af at integrere

os af i danmark såvel som i europa vil vi gerne have færre flygtninge og det ønsker vi bestemt i radikale venstre så må vi sætte ind i den komplekse problemstilling af krig konflikt sikkerhedspolitik udenrigspolitik udviklingspolitik og klimapolitik som vi engagerer os i vi ønsker at danmark skal engagere sig mere i de områder vi ønsker at vi skal støtte yderligere

vi kommer kun til at kunne det i fællesskab i europa hver for sig

øvrigt det samme forslag som socialdemokraternes gruppeformand

i jyllands posten debatten i dag har så vist at forslaget fra herre henrik sass larsen ikke var

det er et beslutningsforslag der har til hensigt at pålægge regeringen noget allerede i to tusind og

jeg opfatter egentlig

som ret urealistisk men også usolidarisk og hvorfor

de her flygtninge tilbage til nærområderne løfter en kæmpe del af den hjælp

bliver givet til flygtninge mange millioner flygtninge opholder sig allerede i det vi kalder nærområderne altså nabolandene mange tusinde flygtninge opholder sig allerede

martin henriksen og jeg har selv været i en af dem

talerstolen og det vi kunne se

lejren var totalt fyldt op de kæmper for at skaffe mad og vand de kæmper for at skaffe penge nok til at kunne drive lejren det gør de andre lejre også og det gør de fordi tilskuddene til lejrene og

lejrene må søge ud i det land som

er en del af vi var i jordan og det vi oplevede der der var

de voksne måtte flytte ud på gaderne

og bo ulovligt

skolegang for de kunne ikke blive registreret de unge mennesker kunne ikke se

en fremtid

alt det arbejde de kunne få for at forsørge sig selv og det pressede landets økonomi fordi der var sket en markant stigning i sort arbejde

landet var helt vildt presset

vi kalder nærområderne er lande

vil mere og hvorfor

vi utaknemmeligt har sagt i må hjælpe mere og mere og klare jer selv vi skærer ned på jeres tilskud i en tid hvor vi har mere brug for

så nej løsningen er ikke umiddelbart

sende flygtninge tilbage til lejre der ikke eksisterer det siger sig selv men jeg synes egentlig at intentionen om som socialdemokraterne i

i fremtiden satse på at etablere flere lejre er god og det vil jeg gerne arbejde videre

oprettet lejre hvor alle børn er sikret en skolegang

fremtid og hvor de voksne måske har et arbejde det hørte jeg faktisk også selv nogle af de jordanske ministre sige de ville arbejde videre

men det krævede at de fik hjælp så det synes jeg sådan set er en udmærket vision

forestiller sig at vi alle fra i dag eller fra om

hvor er de lejre der skal tage imod dem den vision realiserer ikke sig selv den realiseres kun ved

syriens nabolande markant økonomisk så der er råd til sundhed infrastruktur mad

set enig i at det primært er nærområderne og nabolandene der skal

hjælpe de her flygtninge det tror jeg faktisk også har været tanken med flygtningekonventionen at de som udgangspunkt skal søge til de lande der ligger rundt omkring

danmark er grænser for nabolandene

og nærområderne så der er brug for en aflastningsmodel og

kvotemodel hvor europa og eu forpligter sig til at aflaste nærområderne og det har jeg heller ikke hørt

sådan set enig i at der er brug for en total omlægning af den danske asylpolitik

ved virkelig at begynde at realisere de visioner vi har om at styrke lejrene og

og faktisk kæmpe aktivt for en

ikke hans udmeldinger der skal danne grundlag for at reformere flygtninge og asylpolitikken sådan som vi mener at der er

behov for det skal være meget mere gennemarbejdet gennemarbejdet

en reform af hele asylsystemet globalt vi synes ikke det er

det foregår på i dag det er få lande der tager imod de fleste eksempelvis syriske flygtninge primært jordan libanon og tyrkiet og så er der nogle lande der næsten ikke tager imod nogen de rige golflande

fns generalsekretærs hjemland sydkorea der kun har givet asyl til tre og japan der kun har givet asyl til femtende det er jo ikke en fair måde

vil vi gerne presse på

kommer en mere fair fordeling også i forhold til det at få asyl

i øjeblikket er det sådan at folk der har penge til menneskesmuglere

skal have den samme chance som dem der har råd og derfor har

et forslag før nytår hvor

danmark kan håndtere cirka fem tusind

selv hente fra flygtningelejrene

kan søge om asyl vi vil gerne hente familier for en del af dem der kommer er enlige og så skal de

vil gerne udfordre konventionerne på det her

område når alt det er sagt er

det enormt vigtigt at forebygge at folk har grund til at flygte emigrere udvandre jeg mener at det

passivitet der har været i forhold til syrien

flygter hvis vi ikke beskytter dem i syrien

flygter de ud af syrien og der har der været et stort internationalt svigt hvis vi ikke sørger for at

flygter de videre og blandt andet derfor forhandlede vi også den aftale

at få de syriske flygtninge aktiveret altså det handler ikke kun om at give dem mad og vand men også om at få dem aktiveret gerne i arbejde eller i uddannelse sådan

tilbage så ja vi er med på at se på hele asylsystemet på ny gerne

meget gerne men ikke ud fra det her beslutningsforslag som bygger på den socialdemokratiske

at det ligesom er betingelsen for at de konservative vil støtte en omlægning af dansk asylpolitik og ligesom venter på at alle andre også giver os ret

lange udsigter hvis vi skal vente på at saudi arabien synes det er en god idé at tage imod flygtninge før danmark

og risikere livet over middelhavet derfor er det vigtigt at vi presser dem til at åbne deres grænser det skal vi gøre samtidig med

vi er parat til

at tage imod fem tusind om året vi vil gerne hente dem fra flygtningelejrene og så skal man ikke kunne søge asyl i danmark når man er her fysisk men det kan man gøre i flygtningelejrene vi vil gerne presse regeringen til at finde ud af om det kan lade sig gøre

lave en grænsekontrol i stedet for at vente på en eller anden international løsning bare det

mere tiltro til at vi her i folketinget kunne lave nogle løsninger som virkelig gjorde at vi værgede for os i danmark for jeg synes simpelt hen

jeg synes i øvrigt at europæerne i de her år

for der kommer så utrolig mange

de sidste årtier så jeg synes egentlig at det her ikke bare drejer sig om danmarks fremtid

om europas fremtid som mange nede i eu åbenbart er ligeglade med men det der med at vente på en international løsning kan vi ikke gøre noget selv herhjemme kan vi ikke værge for os

danmark er vores land og at det har vi en pligt til

jeg tænker på at der er nogle lande der er større end os som ikke har taget imod

det kan vi ikke blive ved med at gøre og det er enormt vigtigt at vi gør alt hvad vi kan for at reducere den tilstrømning og vi har jo fra konservative side været med i

stramninger så det er ikke fordi vi siger at nu læner vi os tilbage og venter på at der kommer en international løsning vi prøver også

at begrænse det med de midler vi nu

løsning folk skal ikke bevæge sig over landegrænser for at nå et

gerne vil være men de er nede i nærområderne og det er vel det der er meningen

det går jeg ud fra ordføreren er er fuldstændig enig med mig i og så er det jo naturligt at det man flygter til

et land der er i nærheden sådan at

at blive overtaget af islamisk stat er der nogen der har spurgt algeriet og libyen om

de syriske flygtninge jeg tror at vi skal satse på nærområderne i forhold til de lande hvor der er borgerkrig og ikke

kan lade sig gøre inden for konventionens rammer

jo pålægge regeringen at søge at gennemføre en politik hvorefter

kommer til danmark enten sendes tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande som mod betaling vil modtage flygtninge og der vil så være tale om en total omlægning af dansk asylpolitik det er det vi ønsker

socialdemokraterne tidligere udtalt sig positivt om og derfor burde man kunne støtte forslaget det samme burde venstre kunne da der også er flere venstrefolk

ude at udtale støtte til forslaget

og flertal for forslaget men det

ikke som det ser ud på nuværende tidspunkt baggrunden for det er jo at danmark i årtier har modtaget store mængder af flygtninge og hvis vi skal stoppe det af hensyn til landets ve og vel og af hensyn til kommende generationer

vi har gjort det på igennem lang tid er ganske enkelt ikke holdbar

asylstrømmen lidt op og andre gange går den lidt

nogle gange er der en regering som gennemfører nogle lempelser som som medfører at der kommer flere mennesker til danmark og andre gange er der en regering som med forskellige partier i folketinget gennemfører nogle stramninger det er så heldigvis den periode

inde i nu det er bestemt positivt men helt grundlæggende kører man jo med den asylpolitik som man har haft igennem årtier og den virker ganske enkelt ikke skal vi omlægge dansk asylpolitik

skal vi jo starte et sted og det starter selvfølgelig med at man træffer en politisk beslutning om at

gå en ny vej nu vil man i en ny retning

flere partier vil ikke følge op på deres egne meldinger i pressen

med konkret handling i folketingssalen det er nu engang her og selvfølgelig også ved politiske forhandlinger rundtomkring at man har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende men man skal altså også være parat til at stemme for den politik som man melder ud i offentligheden ellers godt gå lidt trægt med

de udmeldinger de er kommet med i pressen det vil vi især gøre når vi synes at de udmeldinger flugter med det som vi tidligere har meldt ud fra dansk folkepartis side

tusind og fjorten at vi sagde at vi mener at man skal omlægge dansk asylpolitik

flygtninge skal transporteres til lejre og centre i andre lande hvor der selvfølgelig er ordnede forhold og der skal der så

på dem indtil de ikke længere har krav på beskyttelse det kan så jævnføres med fns flygtningekonvention men man kan ikke sige at fordi

lig med en opholdstilladelse og permanent tilværelse

vi på et senere tidspunkt kan få opbakning til at arbejde hen imod en omlægning af dansk asylpolitik

vores børn og børnebørn sætte stor

grunden til at det er en lille smule underligt og bizart er

martin henriksen er medlem af det største borgerlige parti i danmark

var med i en regering det er da bizart hvis dansk folkeparti havde

kunne det her have været en del af regeringsgrundlaget så skulle herre ikke have haft et stort flertal med socialdemokratiet

pålægger herre martin henriksen som jo kan skalte og valte med regeringens liv

et regeringsgrundlag hvis man vil gå i regering sammen

en mindretalsregering som skulle gå ud og finde flertal for sin politik i folketinget

jo bare et vilkår at der skal være et flertal i folketinget som bakker op om politikken

hvis man skal lytte til nogle af de meldinger der

ud som de har folk fra venstre har meldt ud som de har konservative har meldt ud som de har og liberal alliance har meldt ud som de har men det bliver ikke fulgt op i folketingssalen og det

problemet men vilkårene er sådan her

ved at stå uden for og nu kommer i her

vigtigste område for jer der er ikke noget område der er vigtigere

ikke engang forlange af regeringen at de går videre med undersøgelser at de tager det op i eu og så videre hvorfor vil herre herre martin

mission her i livet at få opbakning til

er det sådan nu hvor vi skal diskutere regeringsdeltagelse

at dansk folkeparti rent faktisk ønskede at man for

blev indført grænsekontrol det ville venstre så ikke være med til men nu er vi jo

situation så kan man altid gætte gætte

vedtagelse udsættes til torsdag den nittende maj

først begynder man at være opmærksom på det så får man sympati for det man begynder at

at støtte det man begynder at blive en del af det og nogle ender med at sprænge sig selv i luften i irak eller i syrien eller andre steder derfor er det meget meget vigtigt

løbende får opdateret initiativer der imødekommer de udfordringer der er i de forskellige faser

radikaliseringen det er også vigtigt at

sociale medier derfor den her forespørgselsdebat det er altså en opfordring til regeringen om at fremlægge en

samlet sammenhængende national handleplan for antiradikalisering i alle dele af samfundet og på alle niveauer vi forhandler i øjeblikket og har

område men det er enormt vigtigt at de forhandlinger og

to tusind og fjorten men det er vigtigt at de

løbende

der har jeg fået at vide at det kan jeg læse op under min ordførertale men jeg håber på en god debat og jeg håber at regeringen forpligter sig til at

samlet sammenhængende national

fra radikaliserede ekstremistiske miljøer ekstremistiske miljøer bidrager til polarisering i samfundet de undergraver vores samfundsværdier og den sammenhængskraft som vi har opbygget igennem generationer og de udgør en risiko for vores sikkerhed det ikke nogen hemmelighed at jeg er meget kritisk over for religiøse forkyndere og moskeer

som er helt uforeneligt med vores grundlæggende værdier vi skal stædigt forsvare vort demokrati og vort værdigrundlag vi skal forebygge radikalisering og bekæmpe voldelig ekstremisme vi skal sætte en stopper for omrejsende hadprædikanter der påvirker andre

et opgør med danske værdier og demokratiske principper og vi skal modvirke negativ social kontrol og tendenser til parallelsamfund derfor er jeg også tilfreds med vores igangværende drøftelser blandt alle partier om indsatsen imod religiøse forkyndere der forsøger at undergrave danske love og vort demokratiske værdisæt vi må sammen finde en løsning på de her udfordringer som vi alle er enige om skal konfronteres vi har fra regeringens side foreslået at indføre offentlige nationale sanktionslister over religiøse forkyndere og lignende som skal udelukkes fra

indrejse i danmark listen skal omfatte omrejsende religiøse forkyndere og lignende som ved deres adfærd og udtalelser giver grund til at tro

vil udgøre en trussel imod den offentlige orden

fik lov til at indrejse i landet sanktionslisten suppleres med en opmærksomhedsliste for religiøse forkyndere og lignende der er omfattet af eus regler og som ikke kvalificerer sig til optagelse på sanktionslisten vi skal ikke lægge dansk jord til hadprædikanter der opfordrer til et opgør med dansk lov og selve det frihedsfundament som vi har i danmark vi skal sammen med folketingets partier se på om

kan kriminalisere visse ytringer så man kan adressere problemstillingen med religiøse forkyndere der fremsætter ytringer som undergraver vores danske lovgivning ud over den

arbejder regeringen målrettet på at sætte ind over for radikaliserede miljøer vi har opbygget en solid dansk model for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme vi er nået rigtig langt med et bredt tværgående samarbejde mellem myndigheder både lokalt og nationalt en central del af forebyggelsesindsatsen

løftes af kommunernes fagpersoner og lokalpoliti det sker som led i det generelle kriminalforebyggende arbejde i regi af ssp samarbejdet mellem skole sociale myndigheder og politi udvalgte ssp medarbejdere er blevet opkvalificeret til at være opmærksomme på og også at kunne håndtere radikalisering på lige fod med andre typer

styrelsen er ansvarlig for udviklingen af nye tiltag og metoder i forebyggelsesindsatsen derudover

understøttes det lokale samarbejde af undervisning og rådgivning som varetages af styrelsen for international rekruttering og integration i samarbejde med

og opkvalificering af fagfolk for det andet en indsats vedrørende nye værktøjer til forebyggelse af radikalisering og for det tredje en indsats vedrørende mobilisering af civilsamfund og lokalmiljøer derudover er der afsat midler til en evaluering af indsatsen så vi kan blive klogere på hvad der rent faktisk virker for at

styrke den kommunale indsats er serviceloven ændret med virkning fra den første januar i år det betyder at kommunerne nu også kan iværksætte tiltag over for personer der

atten år der er i risiko for radikalisering eller har brug for hjælp til at forlade ekstremistiske miljøer desuden er ambitionen at cirka tre tusind fagfolk med tæt borgerkontakt skal opkvalificeres med viden om radikalisering og ekstremisme for eksempel lærere boligsociale medarbejdere og ansatte i jobcentre klubber og i asylcentre skal kunne vurdere tegn på radikalisering og de skal vide hvordan de skal handle hvis der er en sag sidste år

hundrede medarbejdere herunder folkeskolelærere og ansatte på sikrede institutioner så vi er faktisk godt på vej satspuljen indeholder som nævnt også en række nye værktøjer der skal styrke både forebyggelse og hjælp til

række initiativer der sigter mod at involvere civilsamfund og lokalmiljøer mere i indsatsen til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme som det er anbefalet fra flere sider jeg vil nævne nogle af dem her

som kommunerne kan trække på hvis der er akut behov for en indsats

risiko for radikalisering eller

en person som allerede er en del

et ekstremistisk miljø og som ønsker at forlade det mentorkorpset kommer i drift til sommer derudover er vi ved at udvikle en undervisningspakke med fokus på digital dannelse og og kritisk tænkning for at tage kampen op mod den online radikalisering og ekstremistiske propagandaspredning der sker på internettet og på de sociale medier vi har desuden etableret et ngo drevet center som kan understøtte personer der har brug for støtte til at forlade de ekstremistiske miljøer

om radikalisering hvor forældre og pårørende kan få rådgivning

hvordan de kan få hjælp hvis de er bekymrede for et barn eller en pårørende telefonlinjen åbnede

vi forsøger løbende at indhente ny viden på området

kontakt mellem ekstremistiske miljøer og banderne

jeg nævne at vi er i færd med at etablere

samarbejde med dansk institut for internationale studier netværket skal samle danske forskere inden for det her felt og fremme

og kvalificere forebyggelsesindsatsen og også selvfølgelig

for at få et samlet billede af hvordan kommunerne håndterer konkrete sager hvilke metoder der bliver brugt og så videre vi skal bruge kortlægningen til at se om der er noget vi kan gøre bedre og det tror jeg helt sikkert der er og så skal vi

til at dele de gode erfaringer der er på tværs af landet desuden

har jeg bedt styrelsen for international rekruttering og integration om at udarbejde et nyt rådgivningstilbud til kommunerne som i højere grad skal adressere både radikalisering og negativ social kontrol i et samlet tilbud

vil justitsministeren og jeg selv som opfølgning på drøftelserne i kirkeministeriet

partierne til et møde om forebyggelse af radikalisering hvor vi også kan drøfte om der skal gøres yderligere regeringen tager klart

der leves efter et normsæt som fører til isolation fra det omgivende samfund derfor sætter vi også ind

modvirke parallelsamfund det gælder vores indsats for at forebygge radikalisering og ekstremisme indsatsen over for moskeerne og de formørkede religiøse forkyndere og indsatsen for at forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter

de nu afsluttede to og trepartsforhandlinger har vi sikret at der er en mere jobrettet integration hvor udlændinge får en tættere kontakt med det danske arbejdsmarked og dermed

også kommer meget tættere på de danske værdier normer og det danske sprog kort sagt man får danmark ind under huden i morgen har vi endnu et forhandlingsmøde

og jeg ser frem til en fornuftig aftale som vi kan arbejde videre med med den i hånden

givet nogle solide tiltag til at sætte ind over for de radikaliserede miljøer afslutningsvis vil jeg sige at regeringen har besluttet at der i regeringens

prioriteringsoplæg til satspuljeforhandlingerne nu her for to tusind og sytten vil indgå et tema om netop indsats mod parallelsamfund og det ser jeg meget frem til

diskutere med partierne den femogtyvende maj hvor der vil blive indkaldt til

og andre vesteuropæiske lande vi har set dem udføre deres ugerninger i syrien irak belgien frankrig men også i danmark det skal vi tage meget alvorligt især fordi

unge også unge der er født og opvokset i vesten unge der er født og opvokset i danmark

har oprindelse i danmark der kæmper med islamisk stat i irak og i syrien og hvis bare en af dem vender tilbage og udfører en

har vi et kæmpeproblem med med andre ord er radikalisering og ekstremisme fortsat et

fælles sikkerhed og vores demokratiske samfundsform og værdier og tiden er kommet til at evaluere

indsatser der er på antiradikaliseringsområdet jeg erkender at der sker rigtig meget på området og det er rigtig

om vi gør det rigtige om

der er nye forhold der er opstået som også skal ses på det er vigtigt at

de ting der foregår i øjeblikket sker i en større sammenhæng og

hele danmark på alle niveauer skal stå sammen i kampen mod

vi skal som samfund vise at vi godt kan overvinde ekstremisme og antidemokratiske kræfter

de skal mærke at der er en konsekvens hvis man bevæger sig ad den vej det er blandt andet derfor at vi opfordrer til en samlet sammenhængende og opdateret national handleplan og formålet med handleplanen

er først og fremmest at styrke forebyggelsesindsatsen over for de personer som er i risiko for at blive en del af de ekstremistiske miljøer at arbejde for at dem der allerede er en del af

skal man altså ikke komme hjem og få et jobtilbud og psykologsamtaler man skal retsforfølges der er for lidt konsekvens

flirter med den ideologi folk der har været involveret i den her ideologi

i forhold til dem der har fået det ind under huden og er begyndt

terrororganisationer straffens

formål er at beskytte samfundet bedst muligt og længst muligt det er vigtigt at en kommende indsats meget mere

målrettes hovedkilderne til at nogle bliver radikaliseret og ender med at blive terrorister vi skal minimere indflydelsen fra de der kilder som spreder

propaganda og som udbreder had mod vores demokratiske fællesskab og frihed det gælder for eksempel i forhold til udfordringerne med ekstremistiske miljøers anvendelse af internettet til at sprede propaganda og rekruttere nye tilhængere det er en af de største kilder det gælder

det gælder fængslerne

det er vigtigt at vi løbende er opmærksomme på nye tendenser og udvikler og tilpasser forebyggelsesindsatsen så vi kan håndtere de nye udfordringer som vi står over for

det forebyggende arbejde ikke den ønskede effekt må der skrappere skrappere midler til eventuelt strammere lovgivning der er derfor behov for at videreudvikle forebyggelsesindsatsen og iværksætte nye indsatser der er målrettet de aktuelle udfordringer og det håber vi så at vi får via en

i alle dele af samfundet og på alle niveauer herunder skal der tages højde for radikalisering i moskéer

folketinget udtrykker i den forbindelse bekymring over at der er set eksempler på at kommuner har samarbejdet med islamister da et sådant samarbejde kan medvirke til at opbygge islamisternes autoritet fremfor at nedbryde den regeringen opfordres derfor til at udvikle nye redskaber herunder udarbejde en vejledning til kommuner og offentlige institutioner om hvad man i forbindelse med antiradikaliseringsarbejdet kan gøre for at undgå samarbejde med organisationer og personer som fremmer som fremmer ekstremistiske og antidemokratiske

og børns ret til et liv uden vold og social kontrol i dybt

beskytte danskerne mod den grusomme terror som vi alt for mange gange har set radikaliserede stå bag så stiller vi os ikke på de radikaliseredes side

til at leve uden kulturel og social tvang vi forsvarer vores demokrati og trygheden i vores samfund først og fremmest det er også derfor at vi er så optaget af at få sat ind over for de radikaliserede miljøer uanset hvilken form for religion

uagtet om det sker i det religiøse rum i boligområder i skoler fængsler eller andre steder vi er helt med på at der ikke findes en hurtig løsning til at bekæmpe radikalisering det kræver en hel palet af både hårde og bløde redskaber alternativet til at sætte

i mine øjne være et fatalt svigt vi har allerede taget en række

men fordi de radikaliserede miljøer

skal indsatsen gøre det samme ikke mindst er vi fra socialdemokratiets side bekymrede

den hastighed hvormed radikaliseringen foregår på nettet hvor propagandaen spredes i meget vidt omfang lad mig

så der ikke er nogen misforståelser vi socialdemokrater er til alle tider optaget af balancen mellem retssikkerhed på den ene side og danskernes sikkerhed på den anden side politisk kan vi diskutere hvor balancepunktet ligger men den socialdemokratiske grundholdning er fuldstændig klar kan vi beskytte danskerne mod de grusomheder vi har set i eksempelvis paris

at dræbe tusindvis af uskyldige som det er sket og som vi desværre også har set eksempler på med angrebet i københavn kan vi forhindre at kvinder og børn og unge udsættes for overgreb så er det vores pligt at gøre det et mistet liv er et for meget et overgreb er et for meget ligesom vi i socialdemokratiet altid har bekæmpet den negative sociale arv

det kræver at vi blander os og ikke fornægter hvad der sker om ørerne på os vi kan ikke løse problemet fra politisk hold

vi skal have kommuner lokalsamfund skoler og institutioner med kun hvis vi står sammen mod radikaliseringen kan vi bekæmpe den det danske fællesskab der har kæmpet og vundet så mange kampe gennem tiden kan også være inde over religiøse mørkesyn men vi kommer altså heller ikke uden om at kampen kun vindes hvis vi både bruger de hårde og de bløde virkemidler i kampen mod de radikaliserede

de igangværende forhandlinger om bekæmpelse af radikalisering som jo foregår i regi af kirke og kulturministeriet og som handler om bekæmpelse af radikalisering i en række miljøer i danmark der lægger vi

lidt firkantet sagt kan man sige at vi skal tage lovreligionen ud af islam vi vil klart kriminalisere religiøs undervisning vejledning rådgivning og læring i stening vold mod børn og kvinder pædofili opbyggelse af parallelle retssystemer og så videre vi ønsker at straffe udvise og fratage statsborgerskab for de imamer

overtræder lovgivningen og vi har jo desværre set eksempler på

med den nuværende lovgivning at komme efter de religiøse forkyndere der er i de pågældende moskeer det er

det håber vi at vi kan rette op på det vil være et vigtigt skridt

bekæmpe de radikaliserede grupperinger i danmark så ønsker vi også en liste over personer som skal stoppes ved grænsen og som skal nægtes visum hvis de ønsker at komme ind i danmark de såkaldte hadprædikanter selv om volds og terrorprædikanter måske er en mere passende

vi også snart kan lande en aftale og efterfølgende udmønte det i lovgivning så vi sikrer at

bedre redskaber til at afvise nogle af de folk som ønsker at

de forstyrrer den offentlige orden herhjemme dybest set handler det her jo om at vi har religionsfrihed i danmark som det står skitseret i grundlovens § syv og tres men vi har jo også en grænse for religionsfriheden intet må foretages eller læres som strider imod sædeligheden eller forstyrrer den offentlige orden og der er jo en paragraf der

det er det som vi sidder og arbejder med og vi håber at vi snart kan nå et fornuftigt resultat

side fratage en række trossamfund deres anerkendelse af deres godkendelse så de mister skattefordele og vielseskompetence foreninger hvori der prædikes vold og had mod danmark danske værdier demokrati

af hjælpen til unge piger og drenge som er udsat for social kontrol noget af den sociale kontrol som udgår fra de her meget radikaliserede

ny antiradikaliseringsplan have fokus på radikalisering i moskeerne

i forhandlingerne i skolerne i ghettoerne i indvandrerbanderne på internettet

tvivlsomme råd til svage sjæle der søger råd og vejledning

parallelle samfund i samfundet og som bevidst forsøger at holde folk ude på et sidespor langt væk fra det vi kalder succesfuld integration

derfor er venstre også meget tilfredse med at vi har fået et politisk flertal der smøger ærmerne op og tager fat om de nye udfordringer som trænger sig på

som har vist sig handlekraftigt og som er klar til at tage fat der hvor skoen trykker det er i den grad nødvendigt at tage hårdt fat når det kommer til de grupper

vi taler om i bedste fald modarbejder de det samfund som vi alle sammen tror på og i værste fald

udgør de en risiko for landets sikkerhed blandt de tiltag som regeringen og venstre allerede har sat i værk er

national sanktionsliste over religiøse forkyndere der fremover skal kunne

udgør en trussel mod den offentlige orden det gør vi fordi vi ganske enkelt ikke vil finde os i at man går og spreder hadbudskaber og opfordrer til ting der taler direkte imod de demokratiske principper

vi har også foreslået at

de friskoler der har et demokratisk underskud fordi vi ganske enkelt ikke vil finde os i at børnene i de skoler skal påvirkes og udsættes for læring der direkte modarbejder det menneskesyn som man har i danmark derudover har vi indført en lang række initiativer som skal skabe en mere dynamisk indsats mod radikalisering der skal være større sammenhæng mellem den indsats stat og kommune leverer

tværgående samarbejde mellem myndigheder både lokalt og nationalt dertil kommer en række andre ting som et mentorkorps en øget kamp imod

en ambition om at opkvalificere mere end tre tusind lærere og socialarbejdere ansatte i jobcentre og andre

de fornødne redskaber så de kan udgøre en vigtig bastion i miljøet hvor de arbejder de initiativer planer og ambitioner viser at venstre og regeringen er klar til at sætte alvorlig gang i processen og skrue op for kampen mod de radikaliserede grupper som opererer i danmark arbejdet er i fuld gang og vi ser frem til at regeringen præsenterer yderligere tiltag i denne vigtige kamp

at forstå årsagerne bag den tiltrækningskraft ekstremistiske miljøer har på nogle unge vi skal ikke forstå for at undskylde for handlinger som ikke kan undskyldes men

forstå for at bekæmpe ekstremisme det er helt grundlæggende for et demokratisk samfund som vores at man skal kunne tro og mene hvad man vil uden at skulle frygte for sin egen eller for sin families sikkerhed

set at der har været spændinger i vores samfund minoriteter af både jødisk muslimsk eller anden afstamning udsættes i højere grad for hadforbrydelser det har vi set i københavn med angrebet på synagogen det har vi set i sverige og frankrig med angreb på moskeer og uledsagede flygtningebørn de her hadforbrydelser skal bekæmpes reel forebyggelse af ekstremisme og radikalisering kræver en solid social indsats

i civilsamfundet når fællesskabet svigter vokser risikoen for at ekstremistiske grupper samler de unge op derfor er det altafgørende at sikre at vores fængsler ikke bruges til

i stedet bør vi målrettet skabe udslusningsprogrammer for unge truet af radikalisering med fokus på reintegration i job og uddannelse og mentorprogrammer med fokus på antiradikalisering jeg synes det er skræmmende at vi både i danmark og andre steder i europa har set en sammenhæng

og ekstrem ekstremisme den her sammenhæng skal kulegraves og der skal sættes ind i boligområder i fængsler

samtidig må jeg sige at jeg faktisk synes det er ganske interessant at se at vi oplever en stor international interesse for danmarks erfaringer med lige præcis bekæmpelsen

har vist sig at være en yderst succesfuld

samarbejdet mellem østjyllands politi og aarhus kommune de her gode erfaringer skal udbredes og styrkes ikke mindst har det vist sig at inddragelsen af

uddannelsesinstitutioner og boligsociale indsatser har vist sig enormt effektivt

finder vi jo faktisk ude i de almene boligområder i områder som gellerup

ildsjæle som driver klubber og foreninger som aktivt bekæmper de ekstreme kræfter det er ildsjæle som ingen løn får og meget meget sjældent får en tak deres indsats burde ærlig talt langt langt oftere blive værdsat både her i folketinget og i den offentlige debat jeg ved der er mange derude i udsatte boligområder som knokler dag ud og dag ind for at bekæmpe ekstreme kræfter jeg vil derfor også gerne bruge anledningen i dag

dem for deres indsats en indsats som er ganske ganske værdifuld for lykkes det at give en ung et håb om en bedre fremtid med et job

vi gjort en vigtig indsats for at modvirke radikalisering og ekstremisme jeg synes det er vigtigt at understrege klart i dag at vi på ingen måde skal finde os i nogen som helst former for diskrimination af mindretal i danmark lige meget om det er etniske religiøse eller seksuelle mindretal der er tale om derfor er der brug for en aktiv indsats i skolerne

ungdomsuddannelserne for at modvirke antisemitisme racisme

vi forholder os til virkeligheden der er en vigtig debat

sig jo desværre at vi har et kæmpe problem med alt alt for høje huslejer

fører til at de fattigste med de laveste indkomster klumpes sammen i vores storbyer derfor bør vi også sørge for er flere billige boliger så det bliver muligt for mennesker at sprede sig så det bliver muligt at få

spredt byggeri i vores store

regeringen og dansk folkepartis fratagelse af kommunernes frihed til at stille krav til nybyggeri

fem og tyve procent alment boligbyggeri lige præcis modvirker muligheden for at skabe flere billige boliger ærlig talt har vi en situation hvor et flertal herinde et flertal på højrefløjen trækker i en helt forkert og asocial retning til sidst vil jeg bare slå fast at vi ikke skal bøje nakken for ekstreme kræfter men stå fast på vores demokratiske frihedsrettigheder og værdier og aktivt bruge vores institutioner i velfærdssamfundet og vores aktive civilsamfund til at bekæmpe de ekstreme kræfter

læse et forslag til vedtagelse op fra sf de radikale alternativet og enhedslisten

skal der tages højde for radikalisering i moskeer fængsler

uddannelsesinstitutioner bandemiljøer internettet og på de sociale medier regeringen bør derudover styrke det

forebyggende sociale arbejde og støtten til personer der ønsker at forlade radikaliserede miljøer regeringen opfordres ligeledes til at lave en strategi for at hjælpe kommunerne med at etablere flere betalelige boliger og iværksætte nye boligsociale indsatser så vi i fremtiden undgår dannelsen af nye parallelsamfund

civilsamfundet i hele aarhus bruge velfærdsinstitutionerne og uddannelsesinstitutionerne aktivt bruge et samarbejde mellem ssp

alle former for radikalisering eller

sted eksempelvis til syrien som jihadister men

kæmpestor indsats for at mindske

det er derfor at jeg opfordrer til at vi styrker

integreret klub der dagligt gør et kæmpestort arbejde for at hive unge ud af de ekstreme miljøer og aktivt bekæmpe de ekstreme kræfter har det fjernet alle problemer nej det har det ikke har det vist sig at være effektivt ja det har det

demokratiske samfund som har en så alvorlig

man kan sige at det er en totalitær trussel på linje med hvad kommunismen fascismen og nazismen var i det tyvende århundrede det er sådan at vi i liberal alliance ønsker at man skal foretage en lang række politiske initiativer for at bekæmpe radikaliseringen heldigvis pågår der jo allerede i dag nogle forhandlinger

vi stadig deltager i men som jo allerede har resulteret i nye regler om tilsynet

friskoler og nye regler i

folkeoplysningsloven og vi håber der kommer flere resultater ud derfra for liberal alliance er det vigtigt at

begynder at se på den måde som vi behandler de ekstreme miljøer på her i landet vi synes vi er alt for lempelige i forhold til at tildele

der synes vi at man skal smække kassen i ligesom vi

at man skal holde op

organisationer og det er vi jo så heldigvis kommet igennem med

vi har diskuteret her i salen før nemlig de pengestrømme der kommer til ekstreme

det er jo heldigvis også noget der skal kigges nærmere på

det er meget vigtigt at man går ind og ser på den sammenhæng der er mellem radikalisering og ekstremisme på den ene side og så

ekstreme politisk religiøst og

involveret i den her hårde del af det kriminelle miljø der mener

man skal sætte ind med langt hårdere bekæmpelse af rocker og bandemiljøet end man gør i dag og vi glæder os til at regeringen til efteråret kommer i gang med forhåbentlig at gennemføre nogle af de

vi kan få flere af de her bandemedlemmer bag lås og slå så kan

være med til at radikalisere andre i den

vi kunne også godt tænke os at se på de særlig lempelige regler der er for opholdstilladelse til religiøse forkyndere vi vi synes ikke der er nogen grund til at religiøse forkyndere skal have særlig

få gjort op med denne del også

understrege at vi vil sætte det her ind i en mere fast ramme og sørge for at vi får

fra beslutningsforslag til beslutningsforslag

række gode initiativer og nogle af dem forhandler vi stadig om men vi synes det er vigtigt at man kommer videre især i forhold til nogle af de her ting

med at følge pengene og så det med sammenhængen med

vi vil bekæmpe islamismen og den ekstremisme der ligger deri så er det jo samtidig vigtigt at vi allierer os med ganske almindelige moderate muslimer i vores samfund

alle vi vi borgere her i landet uanset religiøs overbevisning om man måtte have en sådan skal stå sammen imod de ekstremister ekstremister som prøver at

er på alle måder grund til at tage afstand fra ekstremisme der er på alle måder grund til at tage afstand fra de ekstreme kulturer

radikaliseringer der kan ske både nationalt her i danmark og internationalt

også glædeligt at høre i dag at vi jo nærmest alle sammen

sige alle sammen er helt enige i at der skal gøres noget og hvis det havde været alle andre steder end i folketingssalen

der er størst fokus på

problem for de danske værdier dem som vi anser for nogle der potentielt kan udvikle sig til sikkerhedsmæssige trusler

gøre vold mod det samfund som vi

er vi alle sammen meget meget enige om at

kappes om hvem der vil gøre mest hvem der vil

hårdest til

egentlig lade være med jeg vil i stedet sige at vi bakker fuldstændig op om at vi

skabe ghettolignende tilstande rundtomkring i danmark

tillade at man forbryder sig mod de rettigheder som

op om eller på nogen måde understøtte at der er nogle der undertrykker kvinder eller andre så vi er langt

at der skal gøres noget på området vi kunne bare godt tænke os at man i højere grad ville se på netop den her enighed der er iblandt os om at der skal gøres noget og så ikke fokusere så meget på de nuancer

lige nu handler det rigtig meget om at fortælle befolkningen at vi har et problem

være så generaliserende eller så grov i forhold til hele befolkningsgrupper

hvis vi skal nå de personer der ikke er radikaliseret endnu dem som ikke pt er et sikkerhedsmæssigt problem så kræver det at vi skaber en situation hvor barrieren for at blive en borger i danmark der bidrager og deltager i vores demokrati

lære både det vi har i danmark og bidrage med det man selv har

høj grad at vi

sådan at barriererne for at tilslutte sig det samfund vi har her

problem hvis vi marginaliserer og ekskluderer grupper i danmark og her taler jeg

om dem der allerede er det vi kunne kalde umulige at

ville bekæmpe de værdier vi har nej jeg taler om alle dem som ikke er dér endnu

skabe succeser skabe

og bånd med de mennesker der lever i ghettoer eller er uden for arbejdsmarkedet eller

også selv om de synes meget anderledes end den kultur vi kender og selv om

måske har klæder på som

kunne synes ser underlige ud og som

i sidste ende kan skabe frygt hos os danskere fordi det er fremmed

lad os anerkende at den frygt er til stede men lad os lade være med

for mit eget vedkommende kan jeg da også godt undre

vores opgave som politikere at skabe forståelse for hvad det egentlig

vi opleve at ekstremisme når man undersøger det faktisk ofte kommer efter en kriminel løbebane eller en udstødelse fra et samfund det behøver ikke være danmark

der udstøder folk det er bare noget der sker hvis man ikke rigtig er opmærksom på at det ikke må ske så ansvaret og skylden er ikke danmarks

forbedrer os og hele tiden sikrer at der er mindre grobund for at folk bliver ekstreme i forhold til

fælles løsninger som vi og

være med at fodre frygten for det fremmede og det vi ikke forstår

enige om at alt det vi forstår og som vi ønsker at værne om vil vi gerne tilbyde på den bedst mulige måde

egentlig fuldstændig uafhængigt af hvilken religion man har

jeg ser ikke noget der der går imod min opfattelse af at vi skal bekæmpe ekstremisme og

der ønsker at komme væk fra de radikale miljøer

skal tage afstand fra eksempelvis

en hånd til at komme ud af de radikale miljøer han har været i og

helt uden risiko for ens ve

fra de miljøer og siger jeg vil noget andet så på alle måder synes jeg egentlig

gjort noget engang som vi ikke synes er fornuftigt

med forbrydelse og straf som

meget meget klar afstand fra alt hvad det hedder ekstremisme og radikalisering

at give mulighed for oplysning også til dem der pt er lige på kanten der bliver vi nødt til at finde en vej

være en værdig kandidat for alternativet

valgt som egnede til at kunne stille op for alternativet og som også bare ved at deltage i de debatter vi har

at hold da op her passer man overhovedet ikke ind

er ekstreme eller undertrykkende holdninger så det klareste svar jeg kan give på det er ja der er afgjort grænser for hvem der kan være i alternativet

jo netop ekstremisme og radikalisering og der er ikke rigtig noget af det der harmonerer

men han er kommet i den moské i mange år

primære moské sammen med faren så

en del af hans udgangspunkt

at han kun har været talsmand i tre dage ensbetydende med at han kun har haft relationer til moskeen i tre dage det er udgangspunktet og det var derfor han havde svært ved

og det kan man altså ikke forsvare vil ordføreren ikke give mig ret i at han har været der i mange år

hvorfor det er man i nogle kulturer og inden for nogle religioner har skrifter der beretter om noget som andre efterlever i dag også

mange år siden jeg skal ikke vurdere om vedkommende har forklaret det ret godt

vi ikke sympatiserer med i alternativet

om styrkelse af lokale myndigheders indsats og om forebyggelse

inddragelse af civilsamfundet og forældre

skole og sociale myndigheder

initiativer og planer som herre marcus knuth

at vi er fælles om at tage æren for

jeg fornemmer at vi har

en reel fælles dagsorden her

ved at blive ført ud i livet og ministeren redegjorde for noget af det

ønsker radikale venstre ligesom

og særlig unge mennesker ikke ser radikalisering som en vej at gå eller en identitet at påtage sig

for det første bidrage til

samfund taler ordentligt om muslimer

procent af muslimerne har akkurat som danskerne kun

som ønske at kæmpe mod terror og derfor er det kun vand på terroristers mølle hvis man tager islam til indtægt for terror vi skal bekæmpe vold og undertrykkelse alle steder men vi må aldrig

marginalisere unge muslimer blot fordi de er muslimer både fordi det er dumt

nemmere vi må aldrig følge terroristernes drejebog så vi skal hjælpe med at sige fra over for hadudtalelser mod muslimer

muslimer for det andet

kommer yderligere i gang med at lave planer mod radikalisering

men mange andre har jo andre initiativer

men endnu vigtigere at hjælpe kommunerne til at støtte de mennesker der vil ud

så min opfordring til kommunerne og

til det arbejde vi skal i gang med

få bugt med de radikaliserede miljøer inden de vokser

en hånd klar til alle der vil ud af radikalisering men også ud af undertrykkelse og væk fra social kontrol af enhver art vi skylder

allerede har taget kampen og også

masser af seje piger og drenge og kvinder og mænd med muslimsk baggrund derude der har brug for at vi står ved deres side

ministeren har bebudet en kortlægning af kommunernes

vi vil meget gerne videre ad den vej og ser frem til det

nævnte også andre kommunale eksempler der er mentorforløb exitforløb en døgnbemandet hotline og efteruddannelse af fagpersonale trygfonden udgav for nylig en ret omfattende forskningsrapport om hvordan man kan

lære af heldigvis rejser fonden nu også landet rundt

kan engagere lokalt i arbejdet med at forebygge radikalisering jo bedre virker det og det er jo der vi gerne vil hen

ser frem til at vi på tværs af folketinget vil hjælpe alle de kræfter i kommunerne og civilsamfundet og blandt de mange med muslimske baggrund endnu mere med at styrke indsatsen for at bekæmpe ekstremisme forebygge radikalisering modvirke social kontrol og fremme ligestilling og lige rettigheder i de miljøer hvor der i dag finder undertrykkelse

for radikalisering er en trussel det skal man ikke være bange for at snakke om det skal man ikke være bange for at indrømme det skal man ikke være bange for at prøve at bekæmpe tiden har vist at der er brug for initiativer mod

uanset om det sker i moskeer om det sker i fængsler om det sker i udsatte boligområder uddannelsesinstitutioner eller i bandemiljøer derfor vil vi også gerne rose forslagsstillerne for at sætte fokus på at bekæmpe radikalisering

det fordi vi mener der er brug for mere end bare en handleplan for

starter radikalisering nemlig ofte i de parallelsamfund som eksisterer rundt omkring i danmark den meget meget omdiskuterede dokumentarfilm

bag sløret var et godt eksempel på hvordan parallelle retssystemer og social kontrol eksisterer i vidt omfang nogle steder i danmark det skal vi bekæmpe det skal vi adressere og det skal vi sætte konkrete initiativer i gang imod hvordan kommer man så parallelsamfund til livs jo det tror jeg faktisk man gør ved en aktiv boligpolitik jeg mener faktisk at det er mange års fejlslagen boligpolitik

med mange af de problemer der er i dag

til radikalisering vi opfordrer derfor regeringen til at lave en strategi for at hjælpe kommunerne med at etablere flere betalelige boliger og iværksætte nye boligsociale indsatser så vi i fremtiden undgår dannelsen af parallelsamfund det lyder jo flot men vi vil også gerne komme med nogle konkrete forslag til hvordan man kunne gøre det det kan man gøre ved at sikre bedre muligheder for byfornyelse og nedrivning af ghettoerne det har man for eksempel benyttet sig af i aarhus det betyder at

kender jeg fra min egen kommune så kan man åbne det

at bygge en vej indimellem og så lave nogle steder hvor man kan have nogle fælles aktiviteter for de mennesker der bor der altså åbne det op for resten af byen man kan sikre at mindst fem og tyve procent af alt nybyggeri bliver alment boligbyggeri så vi får en blandet befolkningsmasse de steder hvor der bliver bygget det tror jeg helt sikkert vil kunne være med til at bekæmpe radikalisering man kunne sikre bedre muligheder for at bygge almene boliger på attraktive byggegrunde ved at give et midlertidig tilskud fra folketinget

til kommunerne der er rigtig mange kommuner der gerne vil der er rigtig mange kommuner der synes

den her verden er en aktiv boligpolitik fordi de godt kan se hvor meget det påvirker socialpolitikken de skal bare have hjælpen til det det er den ene del vi savner i vedtagelse og som jeg håber vi kan arbejde videre med den anden del er en strategi for at bekæmpe den sociale kontrol som vi også frygter

hen føler sig marginaliseret der er miljøer det er heldigvis stadig væk umiddelbart få steder men de eksisterer hvor det er ganske normalt at man vil bestemme hvilke kærester piger og drenge får hvor man vil bestemme lige præcis hvordan piger og drenge skal opføre sig hvor ligestilling er en by

rusland og hvor man udøver vold og tvang og kontrol det skal vi også bekæmpe det kan man gøre ved en række tiltag men noget af det

er styrkede exitprogrammer det er flere pladser på kvindekrisecentre og det er udslusningsboliger i dag er det jo sådan at der er nogle kvinder

så må bo klos op af den familie de er flygtet fra der skal vi hjælpe dem bedre på vej væk og det er derfor vi også foreslår

vedtagelse at man skal sætte fokus på at hjælpe folk ud af radikaliseringen altså ud af de miljøer der radikaliserer

og det vil vi også rigtig gerne arbejde videre med for ja vi skal gå hårdt til radikalisering med en hurtig modradikalisering det er også derfor vi har været med i en aftale om at styrke tilsynet med friskoler det er derfor vi har været med i en bred aftale om at styrke tilsynet med hvordan folkeoplysningskronerne bliver brugt

bliver brugt til at fremme demokrati demokrati og børnevelfærd de skal ikke bruges til at fremme antidemokrati og undertrykkelse så ja der skal både hårde og bløde tiltag til og det er derfor vi foreslår det i vores vedtagelse men samlet set

et ganske fornuftigt skridt at få lavet en handleplan

for antiradikalisering og det vil vi gerne rose forslagsstillerne

der være nogle nuancer i hvordan vi vil angribe

en rigtig fin debat

debat og det synes jeg faktisk har klædt os alle sammen vi vil

vi skal forebygge radikalisering og bekæmpe voldelig ekstremisme vi skal sætte en stopper for de omrejsende hadprædikanter som

påvirker andre til et opgør med danske værdier og demokratiske principper og så tror jeg også at noget af det der har været samlende

parallelsamfund

der også står tilbage er at der er ingen snuptagsløsninger og at

vi hele tiden skal være klar på at

de udfordringer som vi står over for

udvikler sig konstant og at

der derfor også hele tiden skal være et blik for at

skal kunne ændre sig

den indsats der bliver gjort og vi skal se på

jeg hørte den radikale ordfører fru

nævne at der jo netop er blevet indkaldt til møde igen nu her omkring satspuljen

som jeg håber på en meget bred aftale

gøre op med de parallelsamfund

vedtagelse som vi støtter fra regeringens side i virkeligheden er meget ambitiøs men det er også en tekst der favner bredt

jo selvfølgelig at alle de partier der nu står bag det her

vil bidrage meget aktivt til opfølgningen når det er sagt

her jo på ingen måde melder sig ud

af indsatsen og det er

opdateres på området og det kunne måske være at vi skulle have

en debat et par gange om året for ligesom at være helt up to date med

hastig fart og det er vigtigt at vi tager truslen meget alvorligt